hundrede og elleve indenrigs og sundhedsministeren lovforslag nummer l en hundrede og tolv

den tyvende januar

mulighed for at stille spørgsmål til udenrigsministeren men den første

er herre frank aaen som ordfører for

er aktuel og alvorlig det er ikke bare historieskrivning det er mennesker det drejer sig om

sendt i hemmelige fængsler og tortureret er forsvundet måske sidder de stadig i et hemmeligt fængsel kan vi hjælpe med til at afdække cias fangeprogram kan vi måske hjælpe disse mennesker til rettergang eller

sagen drejer sig om dobbeltspil vidste regeringen mere end den vil indrømme

hensynet til grønland og færøerne optræder vi stadig som kolonimagt når det gælder udenrigspolitik og samarbejdet med usa derfor er denne sag i allerhøjeste grad aktuel de lækkede wikileaksdokumenter

dokumenter afspejler den danske regerings handlinger i denne sag jeg tror ikke vi vil høre udenrigsministeren sige at der er noget forkert i de dokumenter der er lækket måske ud over at de er lækket wikileaksdokumenterne afslører at mens den danske regering udadtil talte om sagens alvorlige karakter om nødvendigheden af en undersøgelse siger man bag lukkede døre til amerikanerne at sagen bare skal forsvinde så hurtigt som muligt og i mest mulig stilhed det er dette dobbeltspil vi gerne vil have

til at regeringen af principielle grunde fortsat ikke offentligt vil kommentere indholdet af de fortrolige amerikanske dokumenter som løbende lækkes af wikileaks det gælder naturligvis også de fire dokumenter som via politiken blev offentliggjort den niende januar og som vedrører sagen om påståede cia overflyvninger

møde i det udenrigspolitiske nævn i fredags foretog jeg i fortrolighed

i de lækkede dokumenter min gennemgang tilbageviste punkt for punkt de spekulationer om dansk dobbeltspil som har været bragt frem i den sidste uges tid jeg har selvsagt ikke mulighed for her i fuld offentlighed i folketingssalen i dag at gennemgå sagen nede i de samme detaljer som jeg gjorde i nævnet

derfor koncentrere mig om at gennemgå hovedpunkterne i det danske forløb når man i ro og mag ser på hele det faktiske danske forløb står det da også hurtigt klart at det ikke giver nogen som helst mening at tale om et dansk dobbeltspil lad mig begynde med at minde om den overordnede baggrund og ramme for iværksættelsen af den danske undersøgelse fra to tusind og fem og i årene frem

debat om spørgsmålet om usa havde gennemført hemmelige cia flyvninger eller mellemlandinger der krænkede landenes suverænitet det var også tilbage i to tusind og fem at europarådet og europa parlamentet indledte

fra amerikansk side blev det dengang understreget at selv om man foretog overførsler af

skete dette med respekt for andre landes suverænitet

en belastning i forholdet mellem usa og europa herunder danmark siden

topprioritet for den amerikanske administration

af mistænkte for et nødvendigt og legitimt led i denne indsats fra dansk og europæisk side anerkendte man behovet for et velfungerende samarbejde om forebyggelse af terrorisme og de amerikanske efterretningsmyndigheders vigtige bidrag til vores sikkerhed et samarbejde der fortsat er meget vigtigt jo ikke mindst i lyset af de nylige afsløringer af konkrete angrebsplaner mod mål i danmark men samtidig var

amerikanske fortolkning af internationale konventioner og behandling af tilbageholdte herhjemme var der i årene fra to tusind og fem og frem med stigende intensitet debat om sagen debatten fokuserede navnlig på om danske myndigheder havde viden om eventuelle overflyvninger og dermed havde pådraget sig et medansvar som regeringen jævnligt gjorde rede for over for folketinget lå ingen danske myndigheder dog inde med oplysninger om cia overflyvninger eller mellemlandinger på dansk territorium det er ikke nogen hemmelighed at der dengang var uenighed mellem regeringen og dele af oppositionen om hvorvidt man kunne tage alle de mange og ofte ganske vidtløftige anklager og påstande

hemmelige fængsler og så videre for gode varer og i hvilket omfang man kunne stole på forsikringer fra amerikanske myndigheder og andre europæiske landes regeringer den danske regering tog fra to tusind og fem og frem flere gange spørgsmålet om ulovlige cia flyvninger

usa regeringen slog

grønlandsk og færøsk luftrum ikke måtte anvendes til formål der strider mod folkeretten herunder til ulovlige fangetransporter og usa bekræftede hver gang at dette heller ikke var tilfældet

om overflyvninger og mellemlandinger på dansk territorium flere partier stillede i den forbindelse krav om en uafhængig undersøgelse regeringen besluttede i stedet samme

der skulle gennemgå de nye oplysninger og de hidtidige oplysninger i sagen det blev samtidig besluttet

ved gennemgangen i arbejdsgruppen måtte vise sig behov for at inddrage de amerikanske myndigheder ville regeringen naturligvis gøre det cia arbejdsgruppen gik herefter i gang

omfattede blandt andet en tidkrævende udarbejdelse af lister over relevante fly og flyvninger på grundlag af dette arbejde anmodede regeringen i august to tusind og otte de amerikanske myndigheder om at bekræfte at der ikke var sket ulovlige cia fangetransporter i dansk grønlandsk og færøsk luftrum

fra amerikansk side henviste man til usas neither confirm nor deny politik i relation til efterretningsvirksomhed

at man havde respekteret dansk suverænitet ved enhver efterretningsflyvning med tilbageholdte personer om bord og at dette også ville ske

danske grønlandske og færøske myndigheder ikke viden om ulovlige cia overflyvninger

fra alle relevante danske myndigheder herunder forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste for det andet

at der havde været gennemført ulovlige fangetransporter i dansk grønlandsk og færøsk luftrum denne konklusion var først og fremmest en konsekvens af det utilstrækkelige svar som man fra amerikansk side havde givet på dette spørgsmål og som jeg netop har omtalt disse konklusioner var således på ingen måde skrevet på forhånd de var resultatet af et meget grundigt

danske regering fandt svaret fra usa meget skuffende

kontaktede derfor personligt sin amerikanske kollega budskabet

at usa afviste at give en klar garanti for at dansk grønlandsk og færøsk luftrum ikke havde været benyttet til ulovlige fangetransporter den kritik førte til at usa indvilgede i at afgive en skriftlig forsikring til danmark om at usa ikke ville gennemføre transport af tilbageholdte gennem dansk grønlandsk eller færøsk luftrum uden forudgående samtykke fra danske myndigheder et meget stort antal lande har som nævnt i de senere år gennemført nationale undersøgelser og anmodet usa om forsikringer

lande har kun et enkelt land foruden danmark modtaget en sådan forsikring til det sidste var der usikkerhed om vi ville få den

i sidste ende lykkedes kan kun tilskrives

det nære forhold der er mellem danmark og usa

om dansk dobbeltspil i forløbet der har været bragt til torvs i den sidste uges tid

med automatisk og uden videre kildekritik at ophøje de lækkede dokumenter til den højere sandhed der er

baseret på meget uformelle kontakter

om et udpluk af en utvivlsomt langt mere omfattende dokumentstrøm

forsigtig med at bruge disse små brudstykker som basis for meget vidtgående spekulationer og det er vigtigt at man får taget højde for konteksten

en af beskyldningerne mod regeringen går

det var imidlertid ikke tilfældet og det er da heller ikke nogen rimelig læsning af forløbet hvor vi helt ubestrideligt lagde pres på amerikanerne

ikke kunne stille meget konkrete spørgsmål til usa lige umiddelbart efter at undersøgelsen var

samtlige fremlagte oplysninger

for at få afklaret de spørgsmål som der måtte opstå under gennemgangen af oplysningerne at det var sådan fremgangsmåden var

det fremgår også af den pressemeddelelse om undersøgelsen som regeringen udsendte

og jo af statsministerens udtalelser samme dag

men fandt en tværministeriel arbejdsgruppe fuldt tilstrækkelig

det perspektiv helt naturligt ikke mindst når man husker på den voldsomme mediedebat og de mange vidtløftige beskyldninger mod regeringen som tv udsendelsen gav anledning til

regeringen forsøgte at dække over noget man havde jo netop lige nedsat en tværministeriel gruppe til at undersøge sagen helt til bunds men man ønskede arbejdsro

og sobert og redeligt at få undersøgt de spørgsmål

med amerikanerne blandt andet om de spørgsmål som vi fra dansk side ville have svar på men den dialog var der

for selvfølgelig har vi tilstræbt et fornuftigt samarbejde med de amerikanske myndigheder uden et sådant samarbejde ville det jo have været udsigtsløst at få afklaret de spørgsmål som arbejdsgruppen skulle belyse de spørgsmål vi stillede til usa afspejlede nøje arbejdet i arbejdsgruppen

til de spørgsmål der er blevet stillet af mange andre lande og organisationer spørgsmålene blev i øvrigt ikke ændret som følge af dialogen med usa

mellem danmark og grønland i denne sag

min faste overbevisning at der intet som helst grundlag er for at gøre dette regeringen og de grønlandske myndigheder

meget tæt og konstruktivt samarbejde om redegørelsen

og de relevante grønlandske myndigheder bidrog på afgørende vis til arbejdsgruppens undersøgelser endelig havde vi meget tæt kontakt med selvstyret det gælder både politikere og embedsmænd

og på et godt og ligefremt møde i fredags gav jeg landsstyreformanden en meget grundig redegørelse for forløbet der tilbageviste anklagerne om dobbeltspil det er mit indtryk at landsstyreformanden nu vil drøfte min gennemgang med den grønlandske regering og komme tilbage til mig hvis der er aspekter der ønskes uddybet yderligere

mødtes i fredags med landsstyreformanden og videregav tilsvarende budskaber

ikke at gennemføre fangetransporter gennem dansk luftrum eller territorium uden forudgående samtykke

vi har som anbefalet i redegørelsen også efterfølgende meget tydeligt indskærpet de danske regler og fortolkninger af internationale konventioner over for usa vi har ikke holdt igen og vi har ikke på forhånd aftalt noget udfald med usa

giver det derfor ikke nogen som helst mening at tale om et dansk dobbeltspil

faktuelle oplysninger frem i denne sag som giver anledning til at iværksætte yderligere undersøgelse fra dansk side

fra to tusind og otte der er ingen som helst udsigt til yderligere undersøgelser heller ikke en såkaldt uvildig undersøgelse vil føre til ændrede konklusioner eller til yderligere forsikringer amerikansk side derfor anser vi det heller ikke for nødvendigt at foretage

ordfører skulle det vise sig

er der mere tid til at stille spørgsmål til

herre frank aaen som ordfører for forespørgerne

fire minutter til ordførertale og bagefter

for at to kan stille to korte bemærkninger

men det vi i virkeligheden vil er at den her sag skal dø så hurtigt som overhovedet muligt

amerikanerne bare tage det med ro det her skal vi prøve at få til at dø hen så hurtigt som muligt det var altså i en situation hvor man havde en chance for

i en sag som vi alle sammen er enige om er meget i strid med internationale konventioner

er alvorligt og mærkeligt

dø hen

det med undersøgelsen den blev skarpt kritiseret dengang fordi den var utilstrækkelig altså for eksempel

fulgt sagen op med alle de oplysninger der strømmede ind fra en lang række lande også fra usa og som dokumenterede at

gennem dansk luftrum havde fanger med en af de ting der blev fuldstændig klart dokumenteret var at der blev

fra afghanistan via grønlands luftterritorium til guantánamo og retur fra guantánamo via grønlands luftrum til afghanistan helt gennemdokumenteret fangerne var der før flyet lettede og fangerne var der da flyet landede en så

undersøger arbejdsgruppen for eksempel ikke der er masser af eksempler på at fly der dokumenteret har deltaget i

samme tidsrum som det er sket også har passeret dansk grønlandsk og færøsk luftrum

journalister og andre

nej det gjorde man ikke man dyngede dokumenter op man selv havde man man stillede nogle spørgsmål til amerikanerne man godt vidste

så konkluderede man på baggrund af det at man

præsenteret for i et stort

det vi skulle gøre med en uvildig undersøgelse at de danske

komme efter fordi alt er i orden og alt er undersøgt så vidt man overhovedet kan jamen så lav da en uvildig undersøgelse og få stoppet diskussionen

lang tid siden

lovede at respektere dansk

i overensstemmelse med dansk suverænitet at cia fløj med fanger gennem dansk grønlandsk og færøsk luftrum det var deres fortolkning og derfor var der også

til vedtagelse jeg skal på vegne

og christian h hansen

til vedtagelse på baggrund af de nye

vedrørende regeringens undersøgelse af cias hemmelige flyvninger i danmark grønland og færøerne pålægges regeringen at fremsætte forslag

masse ubesvarede spørgsmål som følge af den redegørelse der altså lå færdig i to tusind og

præcis i

som ikke beviser noget som helst

at vi var utilfredse med det resultat eller rettere sagt med

gennemført på og vi påpegede for eksempel det jeg lige har nævnt om at en veldokumenteret fangetransport

burde man have undersøgt at alle de andre konkrete påvisninger af at fangefly var passeret gennem dansk luftrum

dem der i andre lande lavede store undersøgelser

bare føre ind i en blindgyde for det det ville man helst nemlig nå ind i den blindgyde at når amerikanerne ikke ville svare kunne vi ikke afklare hvad der var sket og hvad der ikke var sket

og måske også enhedslistens motivation for at forlange uvildige undersøgelser af alle

herre frank aaen kom til at sige undersøgelsen gav

som ikke havde fundet sted og skulle bevise noget

og det fastholder jeg undersøgelsen blev lavet på en måde så den ikke skulle nå til

noget resultat jeg har ikke noget grundlag for at kritisere danske embedsmænd jeg har den opfattelse at danske embedsmænd

men jeg vil meget gerne have undersøgt hvad det er de

herunder begrundelsen for at regeringen har givet dem mandat

dø hen så hurtigt som overhovedet muligt hvorfor har de fået den ordre

i den her sag usa med guantánamo

tortur og mishandling som de jo selv indrømmer selv george bush indrømmede jo at de havde det her fangeprogram kørende bygger det vist ikke på mistanke

simpelt spørgsmål af en samlet opposition hvad er regeringens svar på de fremførte anklager om dobbeltspil

givet et fyldigt svar på og jeg skal med glæde opsummere og gentage

regeringen har ikke spillet dobbeltspil i undersøgelsen af hemmelige cia flyvninger

til min ordførertale og det kan jeg godt

gammel vin på nye flasker der har været flere forespørgsler her i folketingssalen både i denne valgperiode

har været stakkevis af udvalgsspørgsmål

i dag sidste gang var det tre ministre der foreligger en en hundrede sider lang redegørelse fra en tværministeriel arbejdsgruppe

hvorfor vi ikke vil være med til at undersøge de nye oplysninger i sagen

kommet nogen nye oplysninger

folketinget er urigtige eller forkerte

kan man diskutere hvor meget afsløring der er jeg synes personligt ikke er noget overraskende i at danske embedsmænd vil forsøge

nyt frem og det er også derfor at pressens dækning af den her sag mere har handlet om proces

indhold eller om at den her redegørelse skulle være forkert eller bygge på forkerte oplysninger eller ikke

men jeg godt lige opridse et par faktuelle forhold nemlig at vi i juli måned to tusind og otte anmodede usa

en række oplysninger og garantier om overflyvningerne

per stig møller efter modtagelsen af det amerikanske standardsvar

givet til andre lande personligt kontaktede den daværende amerikanske udenrigsminister

om at usa ikke vil gennemføre transporter af tilbageholdte gennem dansk grønlandsk eller færøsk territorium uden forudgående samtykke

de danske myndigheder det er jo netop på grund af det nære tillidsfulde forhold mellem danmark og

tillidsfulde forhold der er mellem danmark og en række af vores allierede

til folketinget og de svar som er videregivet fra vores allierede altså er

det er jo lidt paradoksalt at

selv om vi har fået svar at kræve nye svar fordi

og færøerne har udarbejdet en grundig redegørelse om de påståede fangetransporter regeringen har gennemført redegørelsens anbefalinger og opnået skriftligt tilsagn om at usa ikke vil anvende rigsfællesskabets

ikke anledning til yderligere undersøgelse

det her tilfælde en topembedsmand fra udenrigsministeriet og den øverste udenrigspolitiske rådgiver i statsministeriet når de henvender sig til den amerikanske ambassade i den her sag siger

så hurtigt og så tavst som overhovedet

så ikke

en lang diskussion om enkelte lækkede wikileaksdokumenter

diskutere lækkede dokumenter fordi

man skjulte at danmark havde givet tilladelse til hemmelige overflyvninger er taget fuldstændig ud af den blå luft det er ikke så overraskende at danske embedsmænd

her sag vi har en over hundrede siders redegørelse der dokumenterer at der ikke er nogen beviser eller noget der kan sandsynliggøre det som herre frank aaen

at det med fangeoverflyvninger

siger klart at usa er uenig med danmark i fortolkningen af dansk suverænitet forstået på den måde at usa mener at cia gerne må flyve gennem dansk luftrum uden at fortælle hvorfor de flyver der og hvad de flyver

dansk opfattelse af hvad torturforbuddet omhandler og hvad usa mener

at vide i to tusind og to så skal man da ikke gå hen og sige

pågældende embedsmænd er det korrekt eller

vi har bare hørt at det her er

særlig nyttigt det vi må forholde os til er jo det

man kan bevise det man kan sandsynliggøre og det vi ved og det er jo at der

oplysninger der dokumenterer eller sandsynliggør at danske grønlandske og færøske myndigheder skulle have haft eller har en viden om eventuelle ulovlige cia

den danske regering har derfor ikke

har ikke haft et medansvar for for sådanne flyvninger altså det

og det er det vi agerer ud fra der er

kommet noget nyt ind i den her sag siden da

går meget højt op i

korrekt at det som regeringen bad om var en garanti for at

meget meget vigtigt at vi får en undersøgelse af den her

er at forskellige ministre som har siddet i

er problemet den præmis som både herre frank aaen og herre holger k nielsen spørger ud fra er jo en præmis om at den danske regering vidste et eller andet

har været grundigt undersøgt og jeg må sige at jeg har tillid til de embedsfolk der har stået for at

hvor der bliver svaret af ministeren under under ministeransvarsloven jeg kunne vende

en cia chef der har sagt

sådan kan man også vende diskussionen om

den amerikanske regering giver

på en anmodning om

at den amerikanske regering siger

territorium med fanger

en garanti men det er ikke korrekt at man kan udlede det som herre holger k nielsen ønsker at udlede det

dele af oppositionen stadig væk er overbevist om at den her regering har skjult

tilladelse til dit og dat når det er fuldt belyst at det ikke

på danmarks radio kan koges sådan nogle venstreorienterede konspirationsteorier men

at stille spørgsmål til ministrene efterfølgende

flere end to der ønsker at spørge ministeren efterfølgende

cia fangeprogram som ekspanderede voldsomt under præsident bush og som bryder med internationale konventioner og forbud mod tortur for os

socialdemokrater er det et grundlæggende spørgsmål hvordan danmark skal agere i kampen mod international terrorisme skal vi gå på kompromis med de værdier og de menneskerettighedsprincipper som vores demokratiske retssamfund bygger på eller skal vi stå fast på at overholde

svaret klart danmark må og skal ikke medvirke til at træde basale menneskerettigheder under fode hvis vi gør det har terroristerne allerede vundet en halv sejr i dansk sammenhæng handler den her sag om den borgerlige regerings dobbeltspil og indtrykket af at man vendte det blinde øje til bushregeringens brud på grundlæggende menneskerettighedsprincipper og konventioner det handler om at fogh og bush måske var tættere allierede end godt var

usa førte en dybt uheldig tilpasningspolitik over for en usædvanlig højreorienteret amerikansk regering dermed gjorde regeringen sig moralsk medskyldig i bruddene på grundlæggende menneskerettigheder helt konkret viser de fire wikileakstelegrammer som også er udgangspunktet for den her debat

sendte hjem til washington følgende regeringen førte rent faktisk et dobbeltspil udadtil råbte man højt over for amerikanerne indadtil forsøgte man at

bordet over for vennen bush det viste at regeringen var bange for en uvildig undersøgelse og at meget derfor endnu kan være skjult for os alle sammen at regeringens interne undersøgelse har været spil for galleriet står også klart man bad amerikanerne om at stille spørgsmål som var ufarlige og samtidig har vi også fået beviser for at man havde skrevet konklusionen

en sådan rapport hvor både svar og konklusion er givet på forhånd kan ikke siges at være andet end et forsøg på at give regeringen et alibi samtidig viser den her sag at regeringens såkaldt aktivistiske udenrigspolitik er en myte dokumenterne viser en dansk regering der optræder unødvendigt uselvstændigt og eftergivende over for amerikanerne jeg har jo forstået at

den tidligere ambassadørs indberetninger

af dobbeltspil som ambassadørens indberetninger klart giver udtryk for i det hele taget er der så meget i den her sag der bør undersøges hvorfor kan man ikke få en garanti for

blev foretaget ulovlige fangetransporter af cia

tidligere den garanti som vi har fået nu er jo netop fremadrettet men ikke en garanti for at man ikke tidligere havde gjort det ikke mindst med tanke på at storbritannien har fået oplysninger om mindst to tilfælde af amerikansk brug af britisk luftrum til fangetransporter kan man undre sig over at den amerikanske garanti til os kun har været fremadrettet er det fordi de er foregået den store embedsmandsgruppe som undersøgte sagen kunne jo reelt ikke svare på de helt centrale spørgsmål

ulovlige fangetransporter rent faktisk var foregået eller ej jeg mener det her er endnu et eksempel på den blindgyde som bushregeringen forsøgte at føre verden ind i i kampen mod international terrorisme præcis som med den ulovlige irakkrig som også den danske regering støttede for socialdemokraterne er der ingen tvivl vi ønsker en undersøgelse af hele fangesagen og af de andre sager for eksempel grundlaget for irakkrigen og overdragelse af fanger fra dansk til amerikansk varetægt hvor de er blevet udsat for tortur og der er behov for at regeringen gør noget i den her sag det er en måde hvorpå danmark fremadrettet kan stå også moralsk stærkere

få hele venstrefløjen trukket med i den gammelkommunistiske holdning som stadig væk er udtrykt i enhedslistens politik nemlig at alt elendigt og dårligt i denne verden kommer fra usa jeg vil spørge socialdemokratiet om ikke vi her kan fornemme hvad der vil ske hvis

hvor alt hvad vores venner og allierede i dag foretager sig er skidt og elendigt og dårligt og at de kun vil os det

regering har haft et fint forhold til skiftende amerikanske regeringer vi har

den amerikanske ambassade i dag

det jeg kan undre mig lidt over

per dalgaard er så interesseret i at

det er jo et af de mest anvendte redskaber lige præcis i den amerikanske kongres der er vel ikke nogen der er mere kritiske og undersøgende over for hvad deres regering foretager sig end den amerikanske kongres

får en uvildig undersøgelse af noget som der åbenlyst ikke er svar på fra regeringens

socialdemokratiet synes at det er helt fint at vi går ind i den æra igen hvor det handler om at punke vores allierede og sige at de ikke vil os det godt

hen det er beskæmmende og jeg håber at folk erkender og finder ud af at det bliver fremtiden såfremt og ifald vi får et regeringsskifte det er enhedslistens gammelkommunistiske tendenser der kommer til at vinde indpas og trækker resten af

den politik som bushregeringen fulgte men det er nu engang den opgave der er når man sidder i regering men det må jo aldrig nogen sinde betyde at man tillader overtrædelser af menneskerettigheder og internationale konventioner man kan aldrig

træder disse principper under fode og det er jo det jeg synes at dansk folkeparti lægger ryg til når man altså ikke ønsker at få opklaret den her sag og få afsløret hvorvidt der rent faktisk er foregået overflyvninger som

nu at stole på usa

ønsker vi selvfølgelig et samarbejde med den til enhver tid siddende regering i usa man kan have sine holdninger til den politik der bliver ført og der skal man jo som selvstændigt land have lov til

være enig eller uenig og man skal jo ikke bare efter min opfattelse tale nogen efter munden fordi man gerne vil have et godt forhold til dem det er jo det der ret

konventioner det føler vi er helt urimeligt

socialdemokratiet på usa

vi er langt mere konstruktiv i forhold til den måde verden ser ud på og til at løse de problemer verden står over for end den som præsident bush stod for sådan

obama har udtalt sig klart og tydeligt om lige præcis den type aktiviteter som vi er finde ud af om danmark har været med til at støtte nemlig

hvorvidt fanger er blevet transporteret rundt i verden til tortur i specielle fængsler

er helt uacceptabelt det kan vi selvfølge hverken acceptere at en

altså det her er en fem seks syv år gammel sag og så pludselig haster det det var irriterende og

et misbrug af den måde vi har hasteforespørgsler på

i juli to tusind og otte bad usa om en række oplysninger og garantier vedrørende de her overflyvninger at man fra dansk side indskærpede

over for usa og at man fra amerikansk side

en skriftlig garanti for at usa ikke ville gennemføre fangetransporter igennem dansk territorium uden på forhånd at indhente tilladelse det er substansen i den her sag det vil med andre ord sige at to nære allierede og gode venner usa og danmark over for hinanden bekræfter at man kender hinandens regler

men sådan tænker socialister beklageligvis ikke de er nemlig besjælet af en helt anden tankegang og derfor skal der igen og igen kaldes til debat om denne sag

i beslutningsforslag og i hundredvis jeg tror

i tusindvis af spørgsmål stillet til diverse udenrigsministre justitsministre og transportministre den tankegang der ligger bag den fromme overflade og

mistillid til usa og skabe kurrer på tråden til vores venner hvordan kan vi bedst muligt lægge hindringer i vejen for dem der vil bekæmpe den internationale terrorisme hvordan kan vi bedst muligt komme den frie vestlige verdens fjender til undsætning

som tv seer oplevede her fra folketingssalen

firserne s fodnoteperiode jeg ser den samme flok som dengang socialdemokrater folkesocialister radikale

at forsøge at skabe mistillid til usa jeg må sige at den gamle fodnoteforsamling nu på ny har rottet sig sammen i kampen for at genere usa mest muligt

efter det næste valg er det virkelig disse folk herre frank aaen herre villy søvndal herre ole sohn og holger k nielsen som fru helle thorning schmidt agter at underkaste sig alene med det formål at få magten er det virkelig fru helle thorning schmidts hensigt at alliere sig med sådanne mennesker som jo altid

som overhovedet muligt for vore venner i alliancen af frie vestlige lande i fodnoteperioden i nitten firserne hvor socialdemokratiet på samme måde skejede ud

og dennes blinde førerhund lasse budtz i dag er det såmænd stadig væk en gammelkommunist med nostalgisk trang og hang til sovjetunionen herre frank aaen som fører an og koster rundt med en desværre alt for villig fru helle thorning schmidt og kompagni i dag har konstellationen heldigvis ikke flertal i denne sal som de i sikkerhedspolitikken

kan jo forekomme indtil da vil jeg nøjes med at glæde mig over at vi i dag

i folketinget som værdsætter det gode trygge samarbejde i nato og det varme sikre samarbejde med briterne og amerikanerne jeg ved godt at denne appel ikke har særlig store chancer for at vinde gehør hos socialdemokraterne i hvert fald ikke de socialdemokrater som sidder her i salen ude i landet

bare lyst til for landets skyld at opfordre til at socialdemokratiet ikke i sikkerhedspolitikken lader sig trække rundt ved næsen af herre frank aaen herre villy søvndal og herre holger k nielsen

det helt afgørende vil jeg gerne spørge herre søren espersen om

internationale konventioner går

anvendes tortur

der bliver sagt om hvordan socialdemokratiet forsvarer menneskerettigheder og fred og bare ønsker at tingene skal gå

det er de samme toner som vi hørte i fodnotepolitikken det er de samme ting der blev sagt dengang af socialdemokratiets ordfører

har ændret sig her i forhold til danmarks forhold til usa er at vi nu får en skriftlig garanti for at det

få en skriftlig garanti for at usa ikke i fremtiden ville have atomvåben på de fartøjer der sejlede

hvorfor får vi en skriftlig garanti i dag hvorfor er det at amerikanerne er utrolig beredvillige og klar til at imødekomme vores ønsker det er fordi vi har sådan et fortrinligt forhold til dem det er fordi de kan stole på os i alliancen i modsætning til dengang socialdemokratiet styrede med det der udenomsflertal i forhold til schlüterregeringen

ingen garantier fra usa da var man godt trætte af

og lader være med

hvis usa overtræder internationale konventioner og menneskerettigheder og udfører tortur

menneskerettighederne eller er det at være

så vil jeg spørge herre søren espersen der taler om den her skriftlige garanti

ikke som helst problem i

der egentlig kæmper den samme kamp mod terrorisme mod undertrykkelse og diktatur det er det det drejer sig om det synes jeg

tillid til hinanden

den her debat socialdemokratiet og de socialistiske partnere er jo gennemsyret af mistillid til alt hvad der er amerikansk og det synes jeg er sådan en sørgelig forestilling at se på det må jeg sige og det er det der bringer minder frem fra

giver en garanti for at man fremover vil overholde danmarks love og regler

man forlanger mere jeg synes det er fantastisk at vi har fået den garanti og den har vi alene fået på grund af det forhold som regeringen

i danmark

en tillid til at regeringen og dens

og ærlige iagttagere af hvad der er foregået og

den samme tillid som jeg egentlig også ville have i forhold til hvis det var en anden regering der sad hvis det var en socialdemokratisk

i danmark og det har man så ikke i andre lande så jeg

måde det er foregået på vi stoler faktisk på vores regeringer her i landet og

at sætte ting i gang og skabe debat om ting som det også er sket i den her sag det synes jeg

det går jeg faktisk ind for som som journalist igennem mange år synes jeg det er

det skal være på der skal regeringen jo så undersøge de de sager der bliver bragt til torvs det er fuldstændig efter bogen og som det skal være i et frit

herre niels helveg petersen gennem mange år det har påvirket mig dybt

den forespørgselsdebat vi havde i to tusind og otte

gentage alle de argumenter der blev brugt dengang men

er afgørende for de værdier vi selv slås for i den demokratiske verden med andre ord vil

katastrofalt hvis vi i kampen imod international terrorisme kommer til at træde de værdier under fode som vi selv slås for i den forstand er det her et centralt spørgsmål i det nogle har kaldt en global værdikamp er

vi slås for for at bekæmpe

var et af de gennemgående temaer

om regeringen stillede tilstrækkelig mange spørgsmål til amerikanerne

om man kørte efter en devise der hed ikke se ikke høre

om man reelt bare dyssede

men afsløringerne fra wikileaks bekræfter vores opfattelse fra dengang det fremgår helt krystalklart af indberetninger fra den amerikanske ambassadør

at stille ubehagelige spørgsmål at sagen skulle dysses ned og netop kørte efter devisen ikke se ikke høre det er klart at wikileaks ikke er den skinbarlige endegyldige sandhed

påstår her i dag det ville være forkert at påstå det

er faktisk stærke indicier på at vi dengang havde ret i vores

påstande og at vi stadig væk har ret i at der ligger et problem i at den danske regering aldrig alvorligt har været optaget af at få den her sag opklaret af hensyn til

kørte man en linje hvor sagen skulle dysses ned

havde og har en række meget meget principielle aspekter

tortur om det man kalder global

regeringen til stadighed ikke ønsker at få det her undersøgt på uvildig måde det er blevet sagt også i dag at det vil skabe problemer i forhold til usa at vi bare gør det her fordi vi

lodret forkert er der et land der har den form for undersøgelser er det da usa der er en helt anderledes åben debatkultur en tradition for at den amerikanske kongres undersøger den her slags ting storbritannien har tradition for det

set kun i det her land hvor et flertal i de sidste ni år har blokeret enhver form for kritisk undersøgelse af den her regerings politik

vores udenrigspolitik det her er et internt dansk anliggende som har at gøre med

undersøgelse sted det er som om

også nogle der prøver på at efterlade det indtryk at den danske regering intet har foretaget sig det er heller ikke rigtigt

i debatten tidligere vi har jo drøftet det her adskillige gange i folketinget på forskellig vis vi har også i udenrigspolitisk nævn fået en meget meget grundig redegørelse mere grundig end man kan hernede i folketingssalen men selv ikke der trak man sin

at hvis vi bare bliver ved med tilstrækkelig mange gange at kritisere regeringen for at man ikke vil lave uvildige undersøgelser

hvor oppositionen har bedt om at få uvildige undersøgelser og vi er løbet tør for papir det bliver jo et sandt mareridt hvis der en dag skulle ske det at vi får et regeringsskifte tænk sig alle de uvildige undersøgelser der skal sættes i gang det er jo helt fantastisk

men der kunne jo være en anden forklaring på at man afviser uvildige undersøgelser der kunne være den forklaring at man rent faktisk har undersøgt tingene at vurderingen er krystalklar at uanset om

hvorfor skulle man så gøre det hvorfor skulle man spilde

på at lave uvildige undersøgelser af noget der er undersøgt vel vidende at

regeringen starter med at indskærpe over for usa at vi

henvendelse til usa og

og internationalt skal vi så komme i den situation at regeringen

danske embedsmænd eller ministre der vidste noget nej det var der ikke

frem til det hele er altså undersøgt hvis regeringen derefter sagde nej vi synes der skal være en uvildig undersøgelse for

skulle vi ikke lige brænde nogle af skatteydernes kroner af på det så var der noget at kritisere for det ville jo være fuldstændig overflødigt og derfor

en uvildig undersøgelse det her spørgsmål er undersøgt den danske udenrigsminister har stillet et spørgsmål til usa ligesom alle mulige andre lande har gjort det igen og igen og i forhold til det historiske bagudrettet er der ingen der har fået svar for usa har den politik

men hvad har danmark opnået hvad har den danske regering opnået hvad har den danske udenrigsminister opnået som ingen andre har på grund af et vedvarende pres på usa har vi fået ikke bare en forsikring men en skriftlig forsikring om at hvis det er sådan at usa har et behov for at overflyve dansk territorium

først det har vi opnået derfor skal man ikke komme og påstå at regeringen fører et dobbeltspil

og oven i købet fået mere gennemført end nogen andre

topembedsmænd fra udenrigsministeriet og statsministeriet kom og sagde rolig nu den her sag skal bare dysses nederst

ikke citeret direkte så vidt jeg har forstået er det måske oven

engang en samtale ambassadøren har deltaget i men noget der er blevet refereret og

givet ham det indtryk den opfattelse

det er rene gætterier det er rene spekulationer men det kunne jo godt være det kunne godt være at der er en sammenhængende forklaring på tingene nemlig at danske embedsmænd havde den klare opfattelse at der ikke ville komme noget nyt frem

det der gjorde at man sagde det her forsvinder nok ret hurtigt

set gennemdrøftet det vi har vendt hver en sten vi tror ikke på at der er mere at komme efter det kunne jo godt være den udlægning men det ved vi ikke for vi var ikke til stede vil

så man afviste nok ikke bare at var noget at undersøge men nu spørger jeg igen tror herre tom behnke

har en person og en stab

skriver noget der er fuldstændig grundløst det er jo ikke bare ambassadøren der har skrevet

også en embedsmand i ambassaden der har været med til at formulere det her tror herre tom behnke virkelig at usa har så elendig en stab i københavn

af hvem der tolker hvem men det kunne jo også

godt være at man rent faktisk

få fakta på bordet

at det er det der ligger i at man forventer at usa samarbejder og svarer præcist på de spørgsmål der bliver stillet således at sagen ikke skal køre i det uendelige

der er tvivl om om usa har svaret det ene eller det andet det kunne

det man opfordrede til var svar nu på det vi spørger om

så skal den her sag ikke køre i årevis og så kan vi få den afsluttet ret hurtigt

af en samtale

kan få indflydelse på hvilke spørgsmål der skal belyses i den her såkaldte

der arbejdede ihærdigt og grundigt med at få afdækket

nogen i danmark der havde kendskab

var nej det var der ikke der var ikke nogen danske embedsmænd der havde kendskab til det der var ikke nogen danske ministre der havde kendskab til det det var det man nåede frem til i forhold til spørgsmålene er det rigtigt at det processuelle i det har været at man har sendt spørgsmål over ligesom man altid plejer at gøre i diplomatiets tjeneste men det er også et faktum

blev ændret så meget som et komma i det foreløbige spørgsmål i forhold til det endelige spørgsmål

selv hvis man skulle have denne mistanke om at der skulle være noget omgærdet af mystik så er faktum

blev ændret et komma

at

og der har ordføreren nok ret

vil bare spørge ordføreren hvad er problemet med at gennemføre en uvildig undersøgelse hvis der ikke er noget at komme efter og synes ordføreren ikke at vi i god amerikansk tradition

fuldstændig mystisk tilgang til tingene hvis der ikke er noget at komme efter så vil vi have en uvildig undersøgelse altså hvis der var noget at

mogens jensen så fuldstændig glemt fordi der er en anden debat man hellere vil have men den tog vi i to tusind og otte i dag lyder spørgsmålet hvad er regeringens svar på de fremførte anklager om dobbeltspil i forbindelse med undersøgelsen af de hemmelige cia flyvninger og det kan afvises det kan afvises at der har

så er det et faktum at danmark bad om at få forsikringer fra usa om at man ikke ville foretage ulovlige overflyvning eller mellemlandinger

den forsikring fik vi som det eneste

under bushadministrationen

ikke et isoleret dansk fænomen det er er et europæisk fænomen det har været omfattende drøftet i europarådet det har været omfattende drøftet

i europa parlamentet og det har været omfattende diskuteret i usa det var et led i obamas

kampagne forud for præsidentvalget

skulle lukkes det er ikke helt fuldført endnu det er målet for den amerikanske administration og det skulle jo ske

fordi der var bestyrket mistanke om at der på guantánamobasen fandt tortur sted herunder

diskussionen om guantánamo var ikke

tilfældigt hjørne af kampagnen det var en væsentlig del af obamas kampagne

en sådan diskussion skulle være udtryk for noget antiamerikansk det kan jeg altså ikke få til at passe

allerhøjeste grad en væsentlig debat

er jo at at der er kommet disse lækager fra wikileaks jeg tror at det der bekymrer den amerikanske administration

kan gå til at det er lækager i usa der fører til

ikke de hidsigste til at ville iværksætte undersøgelser af ting der er foregået når vi finder det rigtigt

hele thulesagen hviler jo stadig væk som en skygge over det dansk grønlandske forhold situationen her var jo at man undlod at oplyse grønlænderne om at der var a våben på grønlandsk territorium det kan man diskutere det kan der være historiske fornuftige grunde til men det gjorde man

det har været med til at sætte mistro imellem grønland og og danmark og usa og det er vigtigt at modarbejde at en sådan mistro breder sig

derfor er vi tilhængere af blandt andet ud fra et stort hensyn til grønland og grønlandspolitikken

vi får en uvildig undersøgelse af sagen

denne sag jo vil blive ved med at rumle den forsvinder ikke mistanken om at dansk territorium er blevet brugt til fangetransporter der kunne

dør ikke hen medmindre man foretager

foretaget derfor er vi i det radikale venstre tilhængere af at iværksætte en uvildig undersøgelse

at måde har misledt folketinget og befolkningen

har ikke draget nogen konklusion på forhånd

sandsynliggjort at den position regeringen havde over for offentligheden er en anden end den position regeringen havde over for den amerikanske administration det mener jeg

vide stoler herre niels helveg petersen på regeringens svar

med den øvrige opposition at overtale regeringen til at iværksætte en uvildig undersøgelse af danmarks og grønlands rolle

den uvildige undersøgelse fik vi aldrig hvad vi i stedet fik var et tilbud om en undersøgelse foretaget af regeringen selv det var ikke tilstrækkeligt især ikke når dokumentationen og anklagerne om at der sker ulovlige landinger og overflyvninger

til og til senest med politiken og wikileaks som har tilvejebragt information der tyder på at regeringen reelt

hvis det viser sig at være sandt må vi få stillet de involverede ministre til ansvar i sagen vi må have ærlige og udførlige svar fra regeringen nu

vi skal have at vide hvilke oplysninger fra amerikanerne man har takket nej til trods kravet fra oppositionen om at alt skulle lægges frem om sagen

derfor støtter jeg det

sin egen formand

udenrigsministeren og

at er foregået også efter

forslag til vedtagelse hvor grønland

medtager grønland som ikke har taget endelig stilling til de oplysninger og de anklager som wikileaksdokumenterne

siger i forhold til den her sag

der står sort på hvidt at man spekulerede over grønlands undergrundsforhandlinger der

at man blandede det hele sammen med cia sagen og at man ikke ved hvorfor grønlænderne skulle kræve nogle klare svar jeg synes der er flere spørgsmål end svar i den her forbindelse og jeg synes det er bekymrende når man læser at danske topembedsmænd

jeg synes det er bekymrende når man ikke kan få en forsikring om at det ikke kommer til at ske igen og

sandt hvad der står i de dokumenter synes jeg det er et tillidsbrud

dagens udgave af atuagagdliutitgrønlandsposten

citeret for at have sagt

fuldt belyst redegørelse han har fået fra den danske regering men ellers skal jeg jo ikke kunne tale på den grønlandske regerings vegne

den amerikanske regerings side har fået en skriftlig garanti for hvad

en person spørger sin kæreste om vedkommende har været

det vil jeg ikke sige men jeg lover ikke at gøre det fremover jeg ved ikke om det er

et stort tillidsforhold i et sådant parforhold hvis det er det debatniveau der er

at grønlandske politikere fortsat skal rejse

for det er jo ikke danmark der har modtaget hemmelige ulovlige statsorganiserede fly med eller uden krigsfanger på vej mod helvede det er i grønland det er sket derfor må grønland nu forlange et større ansvar for udenrigs og sikkerhedspolitikken det kan ikke blive ved på den her måde situationen er utidssvarende naturligvis

skal der samarbejdes med danmark men med større grønlandsk indflydelse på egne udenrigs og sikkerhedspolitiske forhold for det er altså os der står tilbage med den reelle risiko

det er os der bliver ramt af konsekvenserne fra styrtende atombombefly det er os der bliver syge af det ukontrollerede affald fra baserne

for hævn hvis flyene med torturfanger lander hos os det er min klare opfattelse at den amerikanske regering har langt lettere ved at kommunikere om hvad usa foretager sig også i grønland end en dansk regering har på deres vegne derfor tror jeg ganske enkelt at en direkte dialog mellem dem og os er vejen frem vi kan ikke lave om på fortiden men vi kan få indflydelse på fremtiden hvis vi forbereder os

jeg vil derfor appellere til at danmark og grønland for alvor begynder at tale om at grønland fremover indgår aftalerne med usa med hjælp fra danmark skiftende danske regeringer har klart vist at de ikke prioriterer opgaven på en for grønland tilfredsstillende vis endsige

tager de nødvendige konsekvenser af den viden de får de har for mange andre hensyn at tage med selvstyrets indførelse har vi i

selv at indgå de aftaler der for eksempel regulerer amerikanernes militære

men af hele den tvivlsomme historie danmark har gjort den amerikanske tilstedeværelse i grønland til gennem tiden

i selvstyreloven sådan er det indtil grønland bliver et

at grønland kan bemyndiges til at varetage sine udenrigspolitiske interesser på vegne af kongeriget danmark som det hedder i loven

motiver i skoene men det er min opfattelse at det er nemmere at få svar når man selv spørger end at bede naboen eller ens gode ven

kollega om at spørge på ens vegne hvorfor hvorfor kan

vi ikke have tillid til at grønland selv kan stille de spørgsmål som vedrører grønland hvorfor skal vi gå gennem

tre og halvtreds vi taler om det er to tusind og elleve vi taler om der bør være så stort et tillidsforhold mellem danmark og grønland at man kan overdrage

selv at undersøge hvad amerikanerne laver i grønland i stedet for at grønlandske politikere skal rejse til københavn og bede den danske regering om at være så venlig

hvad de laver i vores land

sager også i forhold til flyvninger

hvis det er grønlænderne der spørger

jeg ved ikke om jeg udtaler mig

når man selv spørger end hvis man beder naboen om at spørge på ens vegne den direkte dialog fremmer forståelse bedre end den indirekte dialog den indirekte

grønland var en koloni og dengang fra før hjemmestyret

opdaterer vores relationer

om og i hvilket omfang der skal foretages en ny

transport af personer gennem rigsfællesskabets luftrum det

at de nye oplysninger fra wikileaks som har været offentliggjort i politiken ikke giver anledning til en ny undersøgelse af sagen

samt her i salen i dag er der heller ikke anledning til at iværksætte en ny undersøgelse af sagen sambandspartiet og mit hovedfokus i denne sag er at vi vil acceptere at vores allierede

rigsfællesskabets luftrum til aktiviteter

og menneskerettighederne de oplysninger der er

for dagen tyder ikke på at folkeretten er sat over styr eller at menneskerettighederne

beskyldningerne om at regeringen skulle have spillet dobbeltspil opfatter jeg mere end noget andet som en del af den aktuelle danske valgkamp

tilgængelige oplysninger sættes i

logisk sammenhæng er der efter min mening ingen grund til

beskylde regeringen for dobbeltspil som nævnt er der

luften og det er kun naturligt set i lyset af den

aktuelle politiske situation i danmark

dog kan undre er at min færøske kollega her i folketinget aktivt er gået ind i den danske valgkamp det er der ikke tradition for

løsrivelsespolitiker fra færøerne deltager i den danske valgkamp jeg var i sidste uge til valgmøde hos løsrivelsespartiet og socialistisk folkeparti det føltes forkert og upassende

at man prøver at gøre løsrivelse til en integreret del af

jeg er dog glad for at herre villy søvndal har bekræftet over for mig at det er færøerne selv der

og der har været været undersøgelser men det der står tilbage i dag er at

alt hvad der er sket i dette hændelsesforløb

nogle der fortsætter med at påstå at virkeligheden er en anden end den der kan dokumenteres

det er usa og usa

det vil de ikke svare på

vi gjorde fra enhedslistens side i et brev allerede få dage efter at redegørelsen var kommet

undersøgt nogle af de meget konkrete sager der var

guantánamo til afghanistan via grønland

det havde været meget enkelt

at danske embedsmænd ikke har sagt til den amerikanske ambassade at man ønskede at denne sag skulle dø

formelle og uformelle kontakter amerikanerne handlet på grundlag af regeringens linje

det fremgår jo meget klart af redegørelsen det fremgår faktisk også af statsministerens udtalelse den dag man traf beslutning om at nedsætte den tværministerielle arbejdsgruppe hvad det var for et hændelsesforløb og arbejdsforløb man skulle igennem

er nogle der forsøger ligesom at gøre det til en sensation flere år efter

det jeg synes der er vigtigt at sige til herre frank aaen er at sytten ud af en og tres

den anden halvdel har det været regeringerne der har undersøgt det ligesom i danmark af dem der har undersøgt det på regeringens vegne kan jeg nævne norge island finland grækenland

forbundet med cia’s fangeprogram så uanset om det er den ene type undersøgelse eller

nået frem til det samme resultat og det synes jeg ligesom bør give anledning til en vis eftertanke også i kredsen af politikere der nu ønsker nye undersøgelser

så hvad er det der skal afvises med det ministeren siger her

amerikanske ambassade skriver hjem at de uofficielt får at vide at den her sag

at danske topembedsmænd og jeg siger ikke at

og diskutere konkrete wikileaksdokumenter og det står jeg fast på

har været fremme under debatten i den her sag og som jeg synes det har været helt nemt at kommentere

i offentligheden da det fremgår af redegørelsen er at nogle har forsøgt at gøre det til en mistænkelig sag at embedsmændene ikke dagen efter at der

en dokumentarudsendelse sendte stribevis af spørgsmål af sted

og så stille nogle konkrete spørgsmål

sådan man tilrettelægger en grundig undersøgelse nå da man så ikke kunne komme videre med det sagde man

sagen og at man kunne få sat en grundig undersøgelse i gang hurtigst muligt

har gjort deres alleryderste for

fodnotepolitikken med et eneste ord

socialdemokraternes udenrigspolitiske linje og det er så fint nok men jeg har bare aldrig talt om

har det synes jeg indtil videre der er meget der tyder på er rigtigt må jeg spørge når nu udenrigsministeren selv siger at embedsmænd følger regeringens linje er det så også korrekt at antage at de embedsmænd man satte til at skrive den her undersøgende rapport også har fulgt det som regeringen ønskede altså at de skulle konkludere

hvorfor tror ministeren at

har gjort deres yderste for at få alt belyst så grundigt som overhovedet muligt arbejdsgruppen har arbejdet med forskellige udkast og er så endt med at

udarbejdet så grundigt og med så stor umage som man overhovedet kunne for at besvare flest mulige spørgsmål de anbefalinger der

er fast amerikansk politik det var det under bush og det er det under obama at man hverken bekræfter eller afkræfter den måde som efterretningstjenesten arbejder på

at den rapport som regeringen altså selv

der er foregået noget forkert

at man før man overhovedet fik svarene

foregået noget

men vi ved endnu ikke om det er

må jeg så ikke spørge igen for det svarer udenrigsministeren ikke på hvorfor

som regeringen så kom frem til i rapporten med definition af statsfly og spørgsmålet om

fra det undersøgte materiale kan godtgøre at landenes territorium har været benyttet til ulovlige aktiviteter forbundet med

præcis den samme konklusion som samtlige andre lande

bagudrettet garanti som vi alle sammen virkelig godt

at amerikanerne har en klar politik på det her område en krystalklar politik

bushadministrationen og det har obamaadministrationen

sige noget om sagen her

de resterende om at overholde taletiden på en minut

og det gælder også ministeren den næste er herre

og efterfølgende herre høgni hoydal ligesom sår tvivl om

som som led i debatten her i dag for de grønlandske og

arbejdsgruppen

retter henvendelse

grønlandske kollega kuupik kleist og det samme tilbud gælder gælder naturligvis til færøerne at hvis der er noget vi kan bidrage med

der man starter hvis der er ting man føler man gerne vil have bedre svar på

afklaring vi mener som sagt ikke at der er behov for nogen uvildig undersøgelse

er noget nyt der er dukket op ej heller under den her debat

fortsætter med at diskutere hvorvidt det skulle være den ene eller den anden type undersøgelse

faktisk nået frem til nogenlunde den samme konklusion for så vidt angår det

bagudrettet men det man kan sige fremadrettet er at vi fik det ud af det i danmark at vi

storbritannien som de eneste to lande faktisk har fået en skriftlig garanti

at gå tilbage til fodnotepolitikken

godt høre om ministeren ikke kan forstå at vi har sådan visse

seriøsiteten i at få det her undersøgt

når nu regeringen kører frem med et sådant arsenal af skræmmeargumenter

er kørt dobbeltspil vi siger vi godt

at regeringen er så fastlåst i at man ikke vil genere usa

der har draget nogle konklusioner på forhånd før man overhovedet havde hørt min forklaring

i udenrigspolitisk nævn eller i debatten her i dag

en uvildig undersøgelse det virker som om man hvis ikke man har et flertal

samme synspunkt før man egentlig lytter til

jeg tror det havde tjent seriøsiteten af oppositionens krav om at ville undersøge noget mere at man

synes det virker lidt som om tingene kører i ring

og så få sat det perspektiv på som er vigtigt nemlig at danmark har fået en garanti

som ministeren hele tiden vender tilbage til som noget meget fantastisk

på baggrund af nogle spørgsmål om at man

problem med fangetransporter alvorligt man tager ikke hele torturspørgsmålet alvorligt man ønsker på ingen måde at gøre noget der kan genere

og det synes jeg stadig væk at oppositionen har meget svært

anden forklaring på end at vi faktisk har gjort det vi har sagt

ærgerligt at man ikke benytter chancen til trods alt at anerkende at regeringen faktisk leverede et

en skriftlig garanti fremadrettet som jeg i hvert fald mener er brugbar for os for

er det noget de lever

at holde den her sag skjult det var enhedslisten der i to tusind og fem rejste den gennem spørgsmål vi stillede efterhånden

cirka hundrede landinger i danmark og grønland af

alligevel blev regeringen ved med at sige at det var helt

det jo er fantastisk at det er folketingspolitikere og pressen der skal grave tingene frem og ikke regeringen

vi må tværtimod stå hernede i salen og høre

det rene knold og tot

med bryllupsgæster altså det blev virkelig hånet

så måtte man jo indrømme

lave en undersøgelse både på grund af debatten i danmark

krævede at få en undersøgelse det var stadig væk ikke noget regeringen ønskede den blev presset til en undersøgelse

skulle gennemføres blev den gennemført på en måde hvor regeringen undersøgte sig selv og hvor man altså med det vi har fået beskrevet i dag med dobbeltspillet sagde at vi skulle have en undersøgelse mens man

når vi så spørger regeringen om det

at få tingene dysset ned så henviser ministeren hele tiden til

svare på lækkede dokumenter men jeg har prøvet at

igen kan vi få en garanti for at den danske regering via topembedsmænd ikke har givet amerikanerne den opfattelse at det her var en sag der bare skulle

mens danmark ikke gjorde noget som helst bare for at understrege

aktion

der kunne vi måske have lært noget dobbeltspillet og den mangelfulde undersøgelse fra to tusind og otte viser da klart at er noget at undersøge

hvis ikke vi kan få det gjort mens den her regering sidder

til vedtagelse vil som nævnt først

den første minister der er stillet spørgsmål til

regeringen skaber tryghed om danskernes tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet når regeringen nu bryder meget klare løfter og opsiger en historisk bred aftale

står over for nu hvor vi har løst

eu henstillingen og vi nu nedbringer vores underskud

ja så er tiden kommet til at kigge fremad der kan vi jo se

på grund af demografien på grund af svigtende indtægter fra nordsøen

er nogle meget meget store økonomiske udfordringer for det danske samfund

derfor vil beslutningen om

råderum der gør at vi ikke konstant skal diskutere nedskæringer i kernevelfærden men tværtimod

fornuftig udvikling af det danske samfund så hvis

betale raske mennesker for at trække sig ud af arbejdsmarkedet over for at skulle igennem mange års nedskæringer i den offentlige sektor og hvis man vil gøre noget for nogen så skal man finde pengene et sted og så har vi altså truffet det valg

udfasning af efterlønnen og jeg har det godt med den beslutning vi fremlægger i

næste uge vores konkrete

og så vil det jo være sådan at det træder i kraft efter næste folketingsvalg så vælgerne får mulighed for at lave det om det er jo helt afgørende

regeringen at vælgerne får en mulighed for

hvor finansministeren jo pure afviser at der overhovedet kan blive tale om at rokke ved efterlønsforliget fra to tusind og seks citatet

klamamse om hvad man kan finde på for det danske samfund og derunder nogle anklager fra cepos og andre regeringspartneren det konservative folkeparti om at man skulle lave en

for min del har vi et efterlønsforlig fra to tusind og seks og det står vi ved

det er under et år siden der er

man har bundet sig op på som regering at vi sammen i folketinget har lavet en historisk bred aftale og en historisk vigtig aftale om noget så helt afgørende nemlig folks muligheder for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet hvad enten det handler om efterløn eller det handler om folkepension noget helt særligt som danner grundlaget for den danske model vi har valgt når det handler om tilbagetrækning som jo er med til at sikre rammerne for eksempelvis også folks

man har garanteret efterlønsmodtagerne man har garanteret folkepensionisterne de fremtidige folkepensionister at vi havde et forlig slut der blev ikke rørt ved det så kommer man så her nu og pludselig skal der røres ved det hele og jeg forstår at det så er noget der skal fremlægges så vælgerne

i et folketingsvalg men er sandheden ikke den

enormt langt fra de meget klare løfter man har givet efterlønnerne man har givet folkepensionisterne de fremtidige folkepensionister og er der sandhed i de rygter der har været fremme om

at efterlønnen skal væk

om at der bliver rokket ved grundlaget for kommende

vil jo så når vi har lavet vores to tusind og tyve plan

hvad udfordringerne er for det danske samfund i de næste ti år der vil man

vil en udfasning af efterlønnen løse en stor del af den udfordring men forligskredsen vil jo naturligvis få forelagt regeringens forslag og så må vi drøfte det derfra så konklusionen om at vi har opsagt et forlig er forkert vi vil fremlægge de her forslag

gå til valg på det og forelægge det efter næste

den her problemstilling går ikke væk men jeg har det rigtig godt med at vi siger

det er jo for at vi ikke skal komme

tilbage i sin tid hvor poul nyrup rasmussen udstedte garanti på garanti

at hvis man nu var efterlønsmodtager man var i slutningen af fyrrerne eller i midten af halvtredserne og så her i januar måned i politiken læste landets finansminister sige for min del har vi et efterlønsforlig fra to tusind og seks og det står vi ved

at betragte det som ok nu kan jeg trygt regne med at jeg kan få min efterløn på de vilkår som man har vedtaget i det her forlig i folketinget jeg kan tage min efterløn lige nu har jeg slidt og slæbt

på efterløn jeg kan regne med hvornår jeg kan få folkepension det er vel svært

indtryk når man står og læser det her at det er et løfte at det er en garanti fra regeringen man har et forlig og det rører vi ikke ved fortryder finansministeren at man så kategorisk har sagt at man står bag forliget

over at socialdemokratiet jo ikke rigtig har registreret at der har været den største krise siden anden verdenskrig i

europæiske økonomier og i verdensøkonomien og at den har slået mange lande

ud af kurs det er naturligvis noget som man som regering må tage bestik af

forudse en endeløs række af år

sige nu udfaser vi efterlønnen og dermed får vi et råderum et pusterum i økonomien så vi kan sikre kernevelfærden

truffet er at udfase

herre morten bødskov spørger om hvordan jeg har det med det så vil

skal man sige før et valg hvad man vil gøre efter

af den frygtelige historie med poul nyrup rasmussen som garanterede efterlønnen og garanterede efterlønnen

klokkeklare udtalelser om at man stod bag efterlønsforliget

og så på den anden side nu stå og sige jamen altså nu er vi klar til

folk skal ikke længere have efterløn for vi mener det er roden til alt ondt de to ting hænger jo ikke sammen derfor tror jeg at der er ganske mange mennesker der har meget meget svært ved at forstå hvad det er finansministeren siger man har vedtaget en finanslov

den ligge nu var regningen for krisen betalt tror finansministeren ikke at der er rigtig mange efterlønsmodtagere som har lyttet til det og som undrer sig over at man nu er klar til at bryde et forlig som er bredt funderet som er historisk vigtigt

at ganske mange mennesker

klar over at tiderne har skiftet fra to tusind og otte hvor vi kunne alting hvor der var store demonstrationer på slotspladsen om

indtil i dag hvor vi må konstatere at vi har mistet

og at vi kæmper for at få

i modsætning til socialdemokratiet

gældsætning kan løse alle landets problemer så ingen opdager noget som helst så tror jeg at jeg må sige at regeringen ser realiteterne i øjnene når når man skal ud af en krise og det ved folk fra deres private økonomi derhjemme at hvis den ikke hænger sammen

jo nødt til at træffe nogle dispositioner og der har vi truffet det valg

raske mennesker ud af arbejdsmarkedet

vi hellere bruge dem på at hjælpe de nedslidte som naturligvis ikke skal arbejde men samtidig skaffe os et økonomisk råderum der gør

at nu er en minut gået og nu er to minutter gået

spekulere på hvordan det ser ud med finanserne hvis ikke man

som følger mener ministeren at danskerne kan stole på ham når han gentagne gange har forsikret at han stod ved aftalen om efterlønnen

vælgerne har mulighed for at lave beslutningen om det mener jeg er essensen

og når man står i stemmeboksen med sandsynlighed kunne sige det der vil ske i den efterfølgende periode derfor har vi meldt så

om efterlønnen for ingen skal være i tvivl om at det er det valg vi har truffet i valget mellem at skulle spare de næste mange mange mange år frem til to tusind og tres på grund af de ændringer der sker i samfundet

hellere skaffe os et økonomisk råderum med efterlønsreformen

for eksempel nu ikke vil regulere

overførselsindkomstmodtagerne på samme måde som man hidtil har gjort når man sætter arbejdstiden op så skal de lige pludselig unddrages

kontanthjælpsmodtagere det er jo scenariet

på hvad der sker når man ikke træffer

morten bødskov jo år efter år skulle stå og forklare at nu er overførselsmodtagere jo gået glip af den her

og har hovedansvaret for indretningen af dansk økonomi

giver meget stærke løfter om at folk trygt kan regne med rammerne for deres

deres folkepension grundlaget for i hvilket omfang

har muligheder for det til en privat pensionsordning

er spørgsmålet jo meget meget relevant har vi en finansminister man kan stole på når finansministeren kommer med så klare garantier

man må dog alligevel respektere tiden fik jeg at vide før

er folks muligheder for at tilrettelægge deres alderdom via deres egen opsparing

nu derfor

er spørgsmålet jo selvfølgelig også til regeringen en ting er efterlønnen som man nu løber fra den skal så afskaffes fordi regeringen åbenbart mener at det er dem der har slidt og slæbt mest men jo reelt fået mindst ud af det særlig af den her regering der skal betale den regning man så mener skal betales nu jeg tror der er mange andre som synes at er en meget mere fair måde at gøre ting på at bede dem eksempelvis har tjent styrtende på den her regerings ufinansierede skattelettelser at betale lidt mere til fællesskabet men spørgsmålet er helt konkret til finansministeren en ting er efterlønnen det regeringen øjensynligt også er klar til

vil ændre rammerne for fremtidens

vi vil udfase efterlønnen folk under fem og fyrre år

det er en fair måde at lægge det frem på vælgerne kan bestemme de kan smide regeringen ud hvis de synes at det er forkert herre morten bødskov går til valg på at han vil gennemføre for femten milliard kroner arbejdsmarkedsreformer

hvad socialdemokratiet og sf mener nej det skal vi få at vide efter valget ved et kaffemøde

vil der dukke et eller andet op synes herre morten bødskov at det er en bedre måde at føre politik på end at man

også når det er nogle ubehagelige ting

morten bødskov at love at der skal ske noget for femten milliard kroner det svarer i øvrigt stort set til at

afskaffe efterlønnen men så vil herre morten bødskov ikke fortælle det før et valg altså

om man skal sige før et valg hvad man vil gøre efter et valg

fortælle hvad man har planer om efter et valg

komme med en stor plan til femten milliard kroner

at jeg med oprejst pande kan møde vælgerne og sige at det er

statsministeren i spidsen eksempelvis kunne sige at regeringen

om at genåbne velfærdsforliget vi overholder de aftaler vi har lavet januar to tusind og ti i politiken jyllands posten regeringen har ingen planer om at genåbne velfærdsforliget vi står ved de forlig og aftaler som vi har indgået altså det er helt

men det der er tilfældet er jo at man

løbet fra alle de løfter

sige ikke bare til dem der er under fem og fyrre

så løber den fra løfterne nu

kommer til at betale regningen for den uansvarlige økonomiske politik

har ført og de store ufinansierede skattelettelser

har givet det passede ikke

de skal også af med efterlønnen

sagde herre ole sohn at efterlønnen også var i spil der var et langt katalog

at det er en god måde

i dagpengene det var heller ikke sikkert at man ikke kunne diskutere det man kunne også diskutere en time ekstra man kunne også diskutere den femte ferieuge

når alt kommer til alt mere hæderligt at sige hvad man vil gøre efter valget

fået mindst ud af det som skal betale regningen for regeringens uansvarlige økonomiske politik for sandheden er jo den at der er andre som har tjent styrtende på den her regering

skattelettelser de hundrede rigeste i danmark får med den skattereform som regeringen har lavet i gennemsnit

kroner i skattelettelser om året der spørger man

det er udtryk for et retfærdigt danmark at man mener at de skal have kæmpe skattelettelser

tørres af på folk som har slidt og slæbt

fjorten femten seksten sytten år

indstillet deres liv på at muligheden for at gå på efterløn var der

for de har lyttet til en regering som de troede mente hvad

at der ikke ville blive rokket ved det forlig som betød at der var tryghed

når finansministeren nu ikke vil svare på om løftebruddet også betyder at rammerne for folkepensionen nu bliver forandret jeg kan så forstå at den usikkerhed stadig i luften så kan finansministeren da give de her efterlønsmodtagere

undskyld vi mente ikke det vi sagde det var forkert af mig at sige det så klart som jeg gjorde i politiken i det førnævnte citat det passede ikke da jeg sagde at

regne med at jeg stod bag den aftale der var lavet i folketinget

med at vi siger før et valg hvad vi vil arbejde for efter et valg herre morten bødskov siger at han vil skaffe femten milliard kroner ved arbejdsmarkedsreformer men han vil ikke fortælle det på den her side af valget fordi det er noget der vokser frem af nogle samtaler han har med nogle parter som ikke er

komme med en stor reform i samme størrelsesorden som efterlønsreformen

bare ikke fortælle hvad den handler om det er da helt uanstændig politik at tro at det kan man gå til vælgerne med

snydt alle sammen for vi rører lidt ved efterlønnen og vi ruller ikke dagpengereformen tilbage og så videre

skal lige tages med et gran salt der har jeg det godt med at

vi vil arbejde for efter valget også selv om det er meget ubehageligt og jeg synes

skulle tage noget fra folk men når man ser på

er for nogle muligheder vi har fremover

gælder om at sikre kernevelfærden

kontanthjælpsmodtagere førtidspensionister

har administrationen og den socialdemokratiske

bent hansen fremlagt et spareforslag til politisk drøftelse og det skal bidrage til

skabe balance i region

og derfor har bent hansen jo selvfølgelig ret til at foreslå de besparelser som han synes

især til det nordvestjyske område

og halvtreds million kroner til seks hundrede million

skal der jo laves en akutaftale med region

i den politiske proces som man har

i regionsrådet og det er jo en almindelig politisk proces hvor man må diskutere hvad er det vi vil gøre for at bringe

der er nogle af de ting som vi vogter meget nøje over nemlig akutberedskabet

på de områder hvor regeringen netop har besluttet at tilføre ressourcer så det vil

kigge meget meget nøje på men det er jo naturligvis region

nu prøvede jeg før at sige at det var administrationen og den socialdemokratiske regionsformand bent hansen så skyndte herre jens peter vernersen sig at sige at det var administrationen der havde fremsat det

uden at regionsformanden

hansens ansvar er der fremsat en spareplan som jeg vil sige i allerhøjeste grad er nødvendig

de år regionen har eksisteret været ubalance i økonomien

vil jeg jo forhindre regionsrådet i at drøfte de skal da naturligvis drøfte regionens økonomi for det er jo den ansvarlige måde

regionsrådets forhandlinger må vi jo se hvad resultat er blevet og der siger jeg bare at hvis man forestiller sig at de

tilfører regionen kan bruges til at fylde andre huller i regionens kasse så tager man fejl for det vi har bevilget penge til

ikke der er nogen borgere der kan være i tvivl om hvor stor vægt regeringen har lagt på at løse det problem alene det at vi forhøjede puljen til yderkantsområderne fra tre hundrede og halvtreds million kroner til seks hundrede million

vidner jo om hvor høj en prioritet vi tillægger det spørgsmål så ved jeg ikke hvad formålet med herre jens peter vernersens diskussion her i dag er

at aflede opmærksomheden fra at det er herre jens peter vernersens partifæller der sidder på magten i region

det er dem der træffer beslutningerne

ikke hvad formålet egentlig er med at jeg skulle gå ind og underkende en politisk proces vi har sagt højt og tydeligt hvor højt vi prioriterer akutberedskabet i nordvest vi har sagt

gentager jeg gerne i dag at vi ser nøje på hvad resultatet af de politiske drøftelser bliver og det er ikke sådan at man kan bruge de penge som vi har skaffet til akutberedskabet i nordvest til at fylde andre huller i kassen i region

jens peter vernersen står og siger her er jo at herre jens peter vernersens partikollega herre bent hansen plus de socialdemokratiske medlemmer i region midtjylland

der skal skade de mennesker der bor i nordvestjylland det synes jeg da er en helt urimelig kritik at komme og fremføre mod mig jeg fortæller at vi har fundet ekstra penge

beredskab det burde herre bent hansen og socialdemokraterne i region midtjylland jo af sig selv have sørget for

oplevet et større hykleri

spareforslaget fra region midtjylland

et administrativt udspil

og kommentere et administrativt udspil fra

løsning af de problemer man har i region

har vi understreget at vi tillægger det stor vægt at der er et tilstrækkeligt og effektivt akutberedskab og det er jo derfor vi har øget bevillingerne med ret så mange penge vi vil stadig også på dette område respektere at det er

drøfte det og når vi så ser hvad det politiske resultat

lagt til en forbedring af akutberedskabet i nordvestjylland ikke bruges til at fylde andre huller i regionens

hvis herre jens peter vernersen gik aktivt ind i debatten i region

for at få dem til at føre en politik der

den forargelse som herre jens peter vernersen står her i folketingssalen og hælder ud det havde jo været det rigtige det er et administrativt udspil jeg synes ikke jeg

når resultatet kommer vil jeg forholde mig til hvad det resultat er men herre jens peter vernersen kan da gøre en kæmpe indsats for at sikre at hans egne partifæller i regionsrådet fører en politik der tager hensyn til vælgerne i nordvestjylland

indflydelse så mon ikke herre jens peter vernersen skulle forsøge

nogle ansvarlige regler jeg står her som minister og jeg kan sige at det

den enkelte regions kompetence at fastlægge antallet af fødesteder under hensyntagen til sundhedsstyrelsens anbefalinger og rådgivning i forhold til specialeplanlægningen

jo også indgår i den finanslovaftale som socialdemokratiet

regeringen dansk folkeparti og kristendemokraterne der lægger ryg til at sikre de mange mange millioner kroner ekstra men

frem for at stå og ligesom

misfornøjelse med hvordan rollefordelingen er

gå hjem i regionsrådet og tale med bent hansen og sige at han skal træffe nogle

indflydelse har overhovedet det ville da være det første gode råd jeg vil

regeringen skal sørge for at det foregår sundhedsmæssigt forsvarligt og det er jo det sundhedsstyrelsen

overvåge der er nu fremlagt nogle forslag herre jens peter vernersen understreger at det er nogle administrative forslag de skal nu politisk behandles i regionsrådet regeringen vil nøje følge med i hvad resultatet bliver jeg siger at de mange penge vi er kommet med til akutberedskabet

bruges til at fylde huller i region

økonomiske vanskeligheder og det vil vi naturligvis vogte over så både sundhedsfagligt og af hensyn til borgerne i nordvest vil vi naturligvis se

skal møde ham i morgen ovre i finansministeriet så vil det da være en kærkommen anledning til at høre

hvorfor herre jens peter vernersen ikke har større indflydelse på socialdemokraterne i region

som finansminister er at sørge for at der er penge til akutberedskabet vi har med dansk folkeparti lavet en aftale om akutberedskabet vi vogter over at

give den ekstra økonomiske hjælp bliver overholdt jeg skal love herre jens peter vernersen for at det ligger os på sinde at det alle steder i danmark

da også med nogen undren vi ser

i det administrative oplæg udhuler lige præcis de punkter hvor vi gerne ville styrke akutberedskabet

det næste spørgsmål er stillet til beskæftigelsesministeren og det er af

og rimeligt at en nyudlært tømrersvend på to og tyve år tidligst kan trække sig tilbage på folkepension som to og halvfjerds årig hvis regeringens forslag om

en to og tyve årig vil være stillet i

jeg kan sige er at det efter de gældende regler ikke er fastlagt hvad folkepensionsalderen vil være for et ungt menneske som i dag er to og tyve år vi kan dog allerede nu se at den gennemsnitlige levetid er steget så meget siden vi indgik velfærdsaftalen at den må

folkepensionsalderen så vil stige yderligere ja det afhænger jo af den gennemsnitlige levetid

og af hvorvidt den stiger i fremtiden

vil folkepensionsalderen

være halvfjerds år i to tusind og fyrre

i to tusind og seks og ikke

kigger på folkepensionen

helt klart at man sådan set bare kan droppe efterlønnen og så gå hen og se

på folkepension medmindre regeringen selvfølgelig kommer og siger

i forhold til det vi hører regeringen er på vej

er to og halvfjerds år kravle op og ned ad stiger og gå rundt på tage med tagplader i hånden og en murersvend skal i

bære mange hundrede mursten og

kan godt være du vil være tømrer ligesom far

kravle rundt på tage

på stiger til du er fire og halvfjerds en halv år det kan godt være ministeren siger

men hvis vi kigger på velfærdsforliget og bare siger at vi

så står det helt klokkeklart i en tabel hvor gammel man så er når man kan gå på pension

herre leif lahn jensens eget parti jo var med til at

lytter man ellers til formanden

er det jo som om fru helle thorning schmidt fuldstændig

aldersgrupper som herre leif lahn jensen

forfærdelse i stemmen fortæller om

i spidsen for der i to tusind og seks

må man jo bare antage at herre leif lahn jensen

det takker mange gange for at herre leif lahn jensen har

formanden for herre leif lahn jensens eget parti

at den ændrer vi ikke ved men det er jo mere end man kan sige om regeringen for nu går regeringen ud og siger hov nu vil vi lige pludselig ændre ved det nu vil vi faktisk afskaffe efterlønnen og en vigtig del som vi netop fik igennem

at vi sikrede os at folk ikke skal arbejde

to og halvfjerds en halv eller tre og halvfjerds en halv

de vil ikke stå ved det de hele tiden har sagt jeg ved ikke om ministeren har prøvet at

mange af dem som jeg arbejdede sammen får virkelig brug for det her så hvis regeringen virkelig vil afskaffe efterlønnen bryde forliget og bryde alle de løfter hvordan vil regeringen så sikre sig at alle de

kunne klare det i så mange år i fremtiden som velfærdsforliget netop siger

men når herre leif lahn jensen sådan står her som den store solidariske forkæmper

retten til at gå på efterløn skal man

rækker jo

den tilbagetrækningsreform som regeringen lægger på bordet her inden der er gået alt for lang tid

at en nyfødt skal arbejde

det kommer helt an på levetiden her i danmark og det ved herre leif lahn jensen jo så udmærket godt må man da antage

og pensionsalderen udskydes da flere år på arbejdsmarkedet øger risikoen for kompetenceforældelse og i højere grad nødvendiggør at mennesker i nedslidende arbejde opkvalificeres eller omskoles til andre brancher

igennem sådan er det i dag og sådan vil det også være fremover størstedelen af kompetenceudviklingen sker i dag ude på arbejdspladserne det sker i dagligdagen når jobfunktionerne og organisationen eller de teknologiske muligheder udvikler sig

efteruddannelse hvis efterlønnen

at de ældres muligheder for fortsat kompetenceudvikling herunder efteruddannelse vil blive ringere

nogle virksomheder

der er gået ret lang tid tilsvarende

lære nyt og til at udvikle kompetencer også være mere begrænset hvis man har besluttet sig for at gå på efterløn om kort tid

forvente at både virksomhederne og medarbejderne selv fremover vil have mere fokus på kompetenceudvikling også højere op i alderen end man har

selvsagt også et område som

byggepladsen til de er to og halvfjerds

en kommende nyfødt søn til ham jeg nævnte før

omkvalificere dem til et andet job sådan er det jo

komme ind på et eller andet som ministeren måske ikke helt kan følge mig i dette kunne jo igen

at give murersvenden et stort kørekort et krankort eller måske noget helt andet men efter at man har forringet de her muligheder for seks ugers selvvalgt kursus som netop rammer

en del kurser som netop tager fat i de her ting som kan omkvalificere

ting jeg tager op hvordan har ministeren

tænkt sig at løse det her den måde man løser

med at omkvalificere er jo ikke ved at skære ned på alle de muligheder der er

når man hører herre leif lahn jensen

efteruddannelse kompetenceudvikling der foregår foregår i

det er jo altså også sådan at de danske virksomheder

i høj grad også private har et ansvar for hele tiden at

meget tungt

man nærmest indtrykket af at er man i arbejde

efteruddannelse det er kun hvis man er

skal have seks ugers selvvalgt uddannelse og så glemte herre lahn jensen jo i

uddannelse i noget som ikke kan bruge ham til i firmaet det vil sige at hvis

nok ikke give vedkommende et krankort eller et stort kørekort for hvad søren skulle man

muligheder for at blive opkvalificeret

at de her mennesker som ikke kan få førtidspension som ikke kan

gå rundt på tagene i en alder af to og halvfjerds år

siger her er der er ikke blevet frataget nogen som helst ret til at tage seks ugers selvvalgt uddannelse retten er der stadig væk

den ret skulle fjernes skulle herre leif lahn jensens eget parti stemme for og det vil

er spørgsmålet er at førhen kunne man tage uddannelser der var

se at mange udbydere af de her seks ugers selvvalgte kurser har spekuleret i at vi har flere arbejdsløse

derfor har vi sat et prisloft ind og jeg har en begrundet tro på at priserne vil falde med tiden

vi kan regne med regeringen kunne vi regne med at dagpengene ikke ville blive berørt nej det var endda før et valg det kunne vi ikke kunne vi regne med at man ikke ville offentliggøre de nationale test nej det kunne vi heller ikke kunne vi regne med at regeringen ville give en bedre velfærd nej det kunne vi heller ikke og kunne vi regne med at regeringen ville bevare efterlønnen nej det kunne vi heller ikke jeg kunne blive

jeg har kun fire og tyve sekunder tilbage så jeg har ikke tid til at liste alle de

op hvor den her regering har svigtet og så taler ministeren virkelig om ministeransvar

at en ansvarlig regering altid må træffe beslutninger

nu er det altså sådan at danmark sammen med resten af verden er blevet kastet ind i en international finanskrise af dimensioner

har vi ført en krisepolitik der har været massiv der har været ekspansiv og som har betydet at rigtig mange mennesker er sluppet for at få en fyreseddel i hånden det er rent faktisk sådan at at hvis vi tager alle de initiativer som regeringen har taget i forbindelse med krisen tillagt den lave rente

og tyvetusind danskere der er sluppet for at få en fyreseddel i hånden derfra ligger der selvfølgelig en regning det er den vi betaler med genopretningsaftalen derudover

vi nu sagt at vi vil lave en tilbagetrækningsreform

vælge at være tryg ved at den borgerlige regering sørger for at føre danmark

syv er ligeledes til beskæftigelsesministeren og er af fru julie rademacher

er i arbejde eller at man står til rådighed for arbejdsmarkedet som tres årig

firs procent af dem der gik på efterløn i to tusind og ni gik direkte fra arbejde og på efterløn

imidlertid være en mindre gruppe af

nedslidte efter et langt arbejdsliv det er personer som ikke kan arbejde

vil regeringen naturligvis tage hånd om de nedslidte vi har allerede i dag en lang række ordninger

der er midlertidigt syge har brug for en opkvalificering eller omkvalificering eller støtte til at

eller slet ikke kan være på arbejdsmarkedet mere

med blandt andet arbejdsprøvning og udviklingsprojekter hvor mulighederne for

at arbejde skal vurderes det er både rimeligt og nødvendigt at

to ordninger men jeg mener også at vi skal se på

kan laves nogle mere smidige procedurer

og som nærmer sig

jo noget af det som regeringen

eleverne på teknisk skole i kolding om at det regeringen har fremlagt er rigtig godt

ville i hvert fald ligne fru julie rademacher usædvanlig dårligt i og med at fru julie rademachers største opgave er

dog alligevel sige at så tror jeg ikke at fru julie rademacher har udført sit arbejde

er svaret til dem der spørger frem for det svar som socialdemokratiet og socialistisk folkeparti har for der er nemlig ikke noget svar der er bare en

det kan man desværre ikke

det skulle være beskæringer på zoologisk haves tilskud

med at arbejde tolv minutter mere for det første er en hensigtserklæring

når det så er sagt synes jeg også at fru julie rademacher helt åbent og ærligt skal sige

tolv minutters planen jo var svaret på hvordan vi skulle genoprette dansk økonomi efter den internationale finanskrise

ikke svaret på hvordan man vil sikre varig velfærd til kommende generationer for det har socialdemokratiet og socialistisk folkeparti nemlig ikke

at man starter med sig selv og at man

som socialdemokratiet og socialistisk folkeparti har anvist indtil videre

vejen lige ud til lo huset det er jo ikke en vej ud af den økonomiske krise eller en vej imod varig velfærd

de nedslidte

jo det regeringen vil fremlægge

det er jo i erkendelse af

år komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft i både den private

den offentlige sektor i den private sektor

problem

og når det gælder folkeskolelærere med de udfordringer som vi står

fra arbejdsmarkedet en ordning

betaler raske og rørige mennesker for at forlade

indskrænkninger i efterlønsordningen vil øge arbejdsstyrken og

erfaringen fra afviklingen af overgangsydelsen viser at

tæt tidsmæssigt sammenfald imellem afviklingen af overgangsydelsen og en

i aldersgruppen fem og halvtreds til ni og halvtreds år og her var der jo endda tale om mennesker

som langt de fleste efterlønsmodtagere er inden de går på efterløn det er jo sådan at cirka fem og firs procent går direkte fra arbejde og over på efterløn et andet eksempel er kvindernes indtog på arbejdsmarkedet det skabte jo heller ikke massearbejdsløshed men derimod en større arbejdsstyrke og højere beskæftigelse

at en forøgelse af arbejdstiden det kunne for eksempel være tolv minutter

føre til stigende ledighed da der så

når samtlige økonomer undtagen dem socialdemokratiet har ansat og dem som

er i arbejderbevægelsens erhvervsråd

når arbejdsudbuddet stiger så følger beskæftigelsen også med at

arbejdsmarkedskommissionen og velfærdskommissionen

alle økonomernes teori der holdt vand

hvis vi vil skabe et danmark der også har råd

så forudsætter det at vi også kan skaffe kvalificeret arbejdskraft

en dyr løsning

derfor skal vi jo gøre med os selv om vi vil betale raske og rørige folk for at forlade arbejdsmarkedet

bevare niveauet her i folketingssalen men det leder mig så

første omgang

og tyvetusind danskere der er sluppet for at få en fyreseddel i hånden

finansierede skattelettelser vi har udbetalt sp pengene vi har fremrykket investeringer sygehusene institutionerne vejprojekter

det er så den regning vi afbetaler via genopretningsplanen

til klima og energiministeren stillet af herre per husted

ministeren i sin besvarelse af epu almindelig del spørgsmål nummer fyrre og en og fyrre sammenligner varmeprisen for fjernvarmeforbrugere med forældede oliefyr der har en udnyttelsesgrad to og halvfjerds

har en udnyttelsesprocent på minimum 95

decentrale kraft varme værker blev bygget havde oliefyrene en virkningsgrad på to og halvfjerds pct og det var med den forudsætning at værkernes varmepriser blev fundet attraktive og projekterne blev godkendt

ofte af værkernes egne beslutninger omlæggelse af lån kan medføre lavere priser det samme kan jo så opnåelse af gunstige markedspriser på naturgas etablering af drift

også medført lavere varmepriser på mange barmarksværker det kan spare betydelige udgifter til

for at drage fordel af markedspriserne på el

beslutningen om at bygge værket

fordel men den økonomiske fordel kræver altså en investering på måske tredivetusind

hver eneste husstand med i sit regnestykke

vi bliver altså nødt til at forholde os til virkeligheden og virkeligheden er at

kan man enten vælge at være på værket eller melde fra

som hun i øvrigt ikke har villet forholde sig til i nogle spørgsmål jeg har stillet skriftligt men alternativet for de her forbrugere er enten at få fjernvarme med naturgas eller eksempelvis investere i et oliefyr

når nu udviklingen positivt

må det da alt andet lige være det alternativ som er i dag som må være relevant frem for noget

om at forholde sig til virkeligheden

er for den enkelte forbruger derude

det jo altså koste tredivetusind fyrretusind kroner så må man også sige

værker der netop har formået

fra folketingets side der blev gennemført adskillige

så på der jo været mange forskellige initiativer

og jeg er sikker på at vi jo så også kan blive enige om at der

angående det frie brændselsvalg som også kunne give de her værker en håndsrækning men der venter

et standardhus koste fireogtyvetusind

at opvarme regner vi med et moderne oliefyr hvor udnyttelsesgraden er fem og halvfems procent og for de bedste

tilsvarende hus ifølge mine beregninger og det kunne

ligger på omkring femogtredivetusind

kanoniseret af både rigsrevisionen og

dansk fjernvarme der benytter sig af den og igen

muligheder for hvordan et

værk så kan få en bedre økonomi

kommet med adskillige initiativer her tænker jeg på øget anvendelse af biogas som værende et jeg tænker på etablering af solvarmeanlæg som værende et andet

for nylig er blevet gjort permanent så der er mange forskellige måder hvorpå man kan sikre sig

er det fint nok med solceller og alt muligt

hen for små til at kunne bære de investeringer og det viser beregninger

her små værker for sig selv hvad ministeren i øvrigt

lovede i et svar før sommerferien to tusind og ti at at vi skulle vi skulle prøve at kigge på men

betyder den faktisk reelt

er femten værker som ligger over oliereferencen

der ligger over oliereferencen og det må da gøre indtryk på ministeren og få ministeren

er et instrument som jeg forstår vi skal gemme til til næste runde men det kan jo gøre

set er det der for mig at se er det centrale i den her

når man bygger de her værker gør man det selvfølgelig på det tidspunkt hvor man så må forholde sig til

tidspunkt og siger hov nu har vi så en fundamental ny situation for det

og otte forstår jeg og det er selvfølgelig før min tid det

andet socialdemokraterne modsatte sig enhver tanke om

friere brændselsvalg

regeringens og dansk folkepartis forslag i grøn vækst

hovedsagelig omfatte blokvarmecentraler men også et antal decentrale kraft varme værker og erhvervsanlæg er tale om en udstrakt hånd til socialdemokraterne sf og det radikale venstre og jeg håber at de nu vil gå med til et friere brændselsvalg for de mindste

eller om de nu har skiftet kurs og ønsker at ændre reglerne for at mindre værkers brændselsvalg skal kunne ændres er indtil videre et ubesvaret spørgsmål det

små kraft varme værker realiteten er

har man brugt en terning eller eller anden tilfældighed for at finde frem til dem jeg har været ude at undersøge det

siger nej vi har da problemer nok med folk der sætter ild til containere og hvad der ellers kan være

jeg synes at

jeg er meget fascineret af de løsninger der ligger der skulle man ikke sige vi skød forkert med de her to

at kigge på hvad fagfolkene siger hvad aalborg universitet

og så lave en løsning ud fra det som fagfolkene siger frem for det her der virker meget tilfældigt jeg kunne godt tænke mig

jo ikke bygget på en dag men

per husted her siger til mig jamen lad os da gå endnu højere

ikke talte for et generelt frit brændselsvalg men at hun

positivt om at vi selvfølgelig skal have kraft varme produktion i så så vidt omfang vi kan her taler vi om en lille detalje i den samlede energipolitik hvor vi siger at

vil have et frit brændselsvalg generelt

det begavet vi synes selv at de

meget gerne give ministeren efterfølgende

vi går efter men et generelt frit brændselsvalg tror jeg

at ministeren selv går ind for ud fra det

skrue vores samlede energipolitik sammen

kræver nok lidt mere omtanke end at vi to nu står her og diskuterer det igennem det kræver at vi ser på det som et samlet hele hvordan kan danmark blive uafhængigt af

koste hvilke konsekvenser der er for vores samlede energipolitik energiforbrug og så videre derudad

at det jo er fuldstændig korrekt at der også også har været et andet spørgsmål som jeg ganske vist

gik på om man kunne forestille sig at

i varmekapacitet ved siden af

er interesseret i et friere brændselsvalg med varmekedler op til en

laver en begavet løsning der hedder at man tillader for eksempel opstilling af

klar dokumentation fra de folk der beskæftiger sig med det her

det er den rigtige løsning det er også den løsning jeg har været ude at drøfte på nogle af værkerne

kan vi få lov til det er det rigtig godt og så bibeholder vi det som jeg tror at både ministeren og jeg

så hvis vi to kunne blive enige om det skal jeg love for at det skal

niogtyvende september sidste år

naturligvis såfremt oppositionen er interesseret i et friere brændselsvalg med varmekedler

drøfte det der er jo altså også andre ting vi skal drøfte i den kommende tid hvad angår energipolitik så lad os se på det men igen det er jo ikke sådan at jeg

spørgsmål spørgsmål elleve er stillet

parter at skulle skaffe pengene til de løsninger man godt

set enig i den forudsætning der ligger i spørgsmålet og det er vel egentlig skal ministeren bestemme hvad der skal være i arbejdstidsaftalerne og det er jeg helt enig

lægge sit mandat over i lo når man er

på undervisningstiden i øjeblikket at vi faktisk kunne frigøre

op mod tre tusind fuldtidslærerstillinger

alle kommuner alle skoler formåede at bruge så stor en del af lærernes arbejdstid på undervisning som man gør i de allerbedste kommuner

arbejdstidsaftale som er indgået mellem kl

ikke mener det er så afgørende med antal undervisningstimer bortset fra når man udtale sig i medierne

folkeskolen og jeg kan notere mig at bortset fra hundrede skoler der skal være heldagsskoler

ikke en eneste elev i de øvrige omkring en tusind fem hundrede skoler der skal have en ekstra undervisningstime selv om man jo formår at bruge

antager at hele ministerens ræsonnement om

notat eller hvad man så end vil kalde det fra uni c det

i løbet af den her uge at der er enormt mange fejl

skal arbejde med lærernes arbejdstid altså i forbindelse

de tal fra uni c men det er ministeren åbenbart ligeglad med det behøver ikke at være så præcist og nøjagtigt og det gør ikke noget at kl ikke vil bruge dem

høre ministerens kommentar til om om det er ok at den her rapport bare

skolerne og kommunerne der leverer data til uni c

oplysninger som uni c bruger til at opgøre hvor meget undervisningstiden varierer fra den ene kommune til den anden lad os nu se det som det er i rapporten

at man kunne frigøre to millioner hele klokketimer hvis

antage at statistikerne de dygtige folk der er ansat ovre i min styrelse som

ringeste af det ringe man overhovedet nogen sinde har præsteret inden for

fem hundrede lærerstillinger eller en millioner klokketimer

danske folkeskole til undervisning

enkelte lærere eller enkelte skoler måske kunne udnytte det bedre men det er jo heldigvis op til kommunerne selv

det ikke fordi jeg tænker at dem der har siddet og lavet rapporten har lavet en kæmpe brøler

de spørgsmål er blevet stillet til de enkelte skoleledere rundtomkring på skolerne

hvor mange fuldtidsstillinger har du nå ja ok jeg har en fuldtidsstilling

han er godt nok på barsel men jeg betaler

har en fuldtidsstilling der har sygeorlov nå ja

får eleverne i klasserne

at uni c har udregnet den her undervisningsprocent skolelederen har ikke svaret på et spørgsmål om

med al respekt er jeg måske mere tryg ved de økonomer statistikere og medarbejdere jeg c til at vurdere hvordan man udarbejder

man melder fuldkommen forkert ind og i øvrigt tallene i et halvt års tid fordi

for første gang de figurerer også i folkeskoleudspillet og

savner er politisk vilje og interesse for hos

ikke vores debatter i folketinget

meget optaget af at eleverne får noget ud af den undervisning og de

ressourcer som vi som samfund lægger i folkeskolen så den synes jeg ikke at ministeren kan skyde herover på mig eller på s eller

for det er ikke de signaler eller de ting som vi siger

der kan opstå i rapporter

og statistikker igennem som ministeren prøver på

sige her nej det er jo altså nogle

uvildige og det er kl selv der fortæller at det her er de statistiske fejl

det synes jeg er meget meget mærkværdigt

folkeskoleudspillet blev offentliggjort før jul disse tal brugte indenrigsministeren i forbindelse med kls årsmøde allerede

så vend dog blikket mod de kommuner som gør det allerbedst og se hvordan i kan sikre at vi har

men det der også er en politisk diskussion og som sf åbenbart

er at i vores folkeskoleudspil er

der er afsat penge til flere timer i dansk engelsk matematik og naturfag

at gå ind og kigge på hvordan vi får bedre ressourcer ud af de dygtige lærere vi har ude i skolen nemlig at de bruger deres tid på undervisning og ikke på alt muligt andet som de i dag

undervisningsministeren af fru malene søgaard andersen

vi hvis der er nogle konkrete ting som man ønsker ændret

undervisning i kernefagene som sikrer en større grad

min reaktion lad os nu prøve

skal kigge til udlandet sker der det

udlandet så lad os da kigge på danmark indenrigs

set bare at vi høster de gode erfaringer lytter til de gode skoleledere

at få mere undervisningstid ud af den enkelte lærer

andre mindre vigtige opgaver væk men rent faktisk også de kommuner

med gennemsnitlig eller middelmådig økonomi i deres folkeskole

den måde vi sikrer et samfund på særlig

folk står jo med et valg de står med et valg mellem vores folkeskolepolitik

fuldt finansieret eller s sf forslaget

på bagsiden

til de mange elever der ikke lige præcis går i de hundrede skoler

det er tankevækkende at s og sf

det nu er op og ned alt imens man selv fremlægger et

ministeren slipper for men jeg

at ministeren kan kontakte fru pernille vigsø bagge som er

uddannelsesordfører for sf og hun vil rigtig gerne uddybe det for det er

jeg kan snakke om skat når det kommer til det

en mindre vigtig opgave

at hvis man på nogle skoler kan levere undervisningstid i langt højere grad andre skoler helt uafhængigt

er ethvert partis forpligtelse at gå ind i den debat når vi er i krisetider

se på at de ressourcer vi har ude i folkeskolen uanset om

eleven kommer uddannelsesparat og skoleparat

vi nemlig igen frigøre lærerressourcer til at undervise børn

omtale ministerens og regeringens eget forslag til en

om inddragelse af forældre

egentlig meget enig med ministeren i

kræver jo at man er inddraget og inddragelse kræver jeg er lige ved at sige et meget meget grimt ord men det lader

man også

et samarbejde med de her forældre så

varetage det primære arbejde men hvis ministeren snakker

der altså ikke i den danske folkeskole er tilknyttet pædagoger i en almindelig udskolingsklasse

komme op og varetage den her forældresamtale for

faglighed på mange strækninger er meget anvendelig

i udskolingen jeg savner også den gode faglærer ude fra erhvervsskolen der

nedprioriterer forældresamarbejdet

måske også på kortere tid gennemføre de nødvendige samtaler der skal være med forældrene men

hvis man påstår at en høj andel af undervisningstid inden for den enkelte lærers arbejdstid

sluttet at de kommuner der er rigtig gode til at sikre meget undervisningstid til deres elever

forældresamarbejdet nej jeg har sagt at der er en enkelt skoleleder der fortæller at den måde de har opprioriteret undervisningstiden på er at de har nedprioriteret forældresamarbejdet man kunne nedprioritere andre ting

en arbejdstidsaftale der hedder a08 og den er jo meget

kommune og kreds nedprioritere de opgaver der har relation til undervisningen sådan

opnår en faktor der er mindre og derved får en større andel af undervisning men det rører

af lærernes arbejdstid per definition har nedprioriteret noget andet man kunne jo også helt teoretisk

at der er massiv undervisning af eleverne

som sikrer det enkelte barns

afsat penge til at sikre

seks klokketimers indskolingsdag i 0 1

ressourcer til

helt andre ting vi forudsætter bare at læring går igennem

og unge med udgangspunkt i økonomiske hensyn frem for barnets tarv og vil ministeren være villig til at pege på konkrete besparelser på det specialiserede socialområde

de krav på efter serviceloven hvis der er kommuner som hjemgiver børn og unge alene ud fra et økonomisk hensyn

strid med loven og det er samtidig også uhyre kortsigtet man risikerer at tabe nogle børn og unge på gulvet og det vil være dybt uansvarligt over for de udsatte børn og unge som det handler om og det vil i øvrigt også være meget dyrere for samfundet på sigt

for eksempel være fordi forældrene og barnet har fået det bedre så barnet kan komme hjem og bo det kan også være at anbringelsen har vist at det ikke medfører de positive ændringer i barnets eller den unges liv så skal

man ikke generelt udlægge enhver hjemtagelse som værende negativ for barnet eller for den unge men jeg synes at det er vigtigt at vi får mere viden om hvad der sker i kommunerne og det er baggrunden for at jeg har bedt ankestyrelsen om om at lave en praksisundersøgelse på området og at fokusere på de sager hvor kommunerne har hjemtaget anbragte børn og unge og den skal omhandle de sager der er fra anden halvdel af to tusind og ti og sager fra to

mener jeg at det er muligt at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde et eksempel som jeg vil nævne er særforanstaltninger eller enkeltmandsforanstaltninger som de ofte kaldes fordi de traditionelt er blevet drevet som sådan det er netop en af grundene til at der

social foranstaltning men ikke nødvendigvis en af de særlig gode foranstaltninger jeg har set andre eksempler på nogle tilbud hvor man samler de her såkaldte enkeltmandsforanstaltninger i nogle tilbud hvor der er plads til måske tre eller fire borgere og det er både fagligt og økonomisk mere fornuftigt og det er ganske enkelt bedre for både brugerne og personalet så ja

det specialiserede socialområde kan godt reduceres

at man går på tværs af barnets tarv men vi får og har fået igennem en ganske lang periode ganske manifeste oplysninger om at man stort set fra kommunernes side bryder den lovgivning der er

været i modstrid med den gældende handlingsplan der har ikke ligget ny viden til grund for kommunens hjemtagelse kommunen har i cirka en tredjedel af sagerne ikke talt med de børn eller unge det drejer sig om at tage hjem og i fyrre procent af sagerne

den unge ikke fået oplyst klage og ankemulighederne det er den praksis som jeg gerne vil have at ministeren får gjort noget ved i forhold til kommunerne i stedet for at vente på en praksisundersøgelse som kan tage ganske lang tid

afgjort ved forskellige klageinstanser men det

som spørgeren siger at der ikke sker noget på området der sker faktisk rigtig meget på området og det er også baggrunden for at jeg vil have den her praksisundersøgelse for at se

et område som vi skal følge meget meget tæt

hvis vi ser på udviklingen gennem de seneste år

for at illustrere hvor slemt det beskrives at stå til

et ungt menneske som er anbragt med baggrund i en

starter vedkommende med at undlade at tage sin medicin

mister sin beskæftigelse en anden går fra en kriminel fortid ind i et opholdssted bliver hjemtaget

i ny kriminalitet af særlig rå

tredje barn af misbrugere ender med efter hjemtagelsen at

deltage i den undervisning der er tilrettelagt og

baggrund bliver apatisk gemmer sig bag sit computerspil og undlader at deltage i den jobtræning der er tilrettelagt det er den virkelighed jeg gerne vil have ministeren til at gøre noget ved

jeg kan også nævne barnets reform jeg kan også nævne den satspuljeaftale som vi indgik her i efteråret hvor vi også virkelig satte fokus på

år det er den faglige indsats kan blive langt bedre ude i kommunerne da

udnævnt som minister gik der ikke mange dage

at vi styrker den faglige indsats ude i de enkelte kommuner jeg kan mærke

at mere stærk på det faglige område

fuld af forhåbning om at vi bliver bedre og bedre på det her område

jeg er sikker på at barnets reform virkelig vil hjælpe os godt

jeg anerkender at det er fint at der er givet klageret og høringsret

er det sådan at den unge ikke bliver oplyst om den klage og ankeadgang som vedkommende har jeg har haft et ungt menneske som har

måttet sige til vedkommende du er nødt til at bede om papirer på alle de afgørelser der ligger

høj grad af skriftlighed fra kommunens side

den faglighed som ministeren taler så varmt om og som jeg er dybt enig i men som man åbenbart ikke er indstillet på

i brug i den kommunale verden af forskellige årsager som vi

jeg mærker faktisk direkte det modsatte også fra de faglige organisationer og og foreninger som organiserer dem som sidder med de her sager ude i kommunerne der er en rigtig rigtig stor interesse for

er da helt enig med spørgeren i

der brug for det er også baggrunden for at vi satte mange penge af

to tusind og ti at rejse rundt til kommunerne og informere om den indsats der nu ligger i barnets reform og de tiltag som ligger i barnets reform det er også baggrunden

i forhold til at højne vidensniveauet at vi har sørget for at lave en vidensportal hvor kommunerne og

at hente den nyeste viden ud viden ud af den her portal som de kan bruge i deres indsats over for de børn og unge der er i kommunen og som er udsatte

at vi har fuld gang i et it projekt

børnesager ude i de enkelte kommuner langt bedre der sker

årsager til hjemtagelser og afspecialisering af det specialiserede socialområde frem for alene at se på hundrede udvalgte sager

ligeledes vil jeg igen understrege at en hjemtagelse af

er en dårlig ting hvis det sker med udgangspunkt i barnets eller den unges ændrede behov

og så har vi ankestyrelsen der kan se på sagerne såfremt der foreligger en klage

spørgeren antyder at det skulle være kommunalreformen og regeringens nulvækstpolitik der tvinger kommunerne til at hjemtage anbragte børn og unge og hævder at der generelt er sket en afspecialisering af det specialiserede socialområde med hensyn til kommunalreformen vil jeg erindre om at et af formålene med kommunalreformen blandt andet var at få nogle større og mere bæredygtige kommuner der var i stand til at håndtere komplekse problemstillinger som eksempelvis indsatsen over for udsatte børn og unge en anbringelse er ikke nogen mirakelkur mod sociale problemer og i den forbindelse er det kun rimeligt hvis kommunerne spørger sig selv om de kan sætte andre måske bedre foranstaltninger i værk tidligere for

så man kan hjælpe barnet eller den unge lige så godt eller endnu bedre og her er det vigtigt at økonomi og faglighed går hånd i hånd når tilbuddet til barnet skal vælges men igen barnets behov skal være i centrum

nulvækst vil jeg gerne slå fast at kommunerne har de samme penge til rådighed i to tusind og elleve som i to tusind og ti hvor budgetterne lå på et historisk højt niveau jeg har derfor ikke

sinde at lave yderligere undersøgelser ud over den allerede bebudede praksisundersøgelse men jeg vil

lave en god service i forhold til de opgaver de skal løse

har vi jo kunnet se en konstant strøm af eksempler på sager hvor kommuner har tilsidesat de

socialfaglige hensyn og barnets tarv til fordel for

bornholms kommune som på et tidspunkt melder ud at de skal spare atten million kr

de handleplaner der bør ligge til grund for et ophold

der kan være en økonomisk baggrund som gør at kommunerne handler som de gør jeg tror ikke det er af ond vilje jeg tror det er fordi der er et voldsomt pres på den økonomi

gerne med en større faglighed og professionalisme men

hvis jeg sammenligner det budget der er for to tusind og elleve med det budget der er for to tusind og ti

hvis vi ser på regnskaberne gennem de seneste år

steget massivt år for år

børn og unge anbragt det er stort set konstant og det har det været i rigtig rigtig mange år men det bliver dyrere og dyrere

ole sohn sohn fra socialistisk

i stedet for blot at bede om at den

bare af den overbevisning at de værktøjer man har givet til at løse opgaverne ikke er tilstrækkelig gode

der ikke er tilstrækkelig økonomi økonomi til at man får det løst

dyrere og ofte er uhensigtsmæssige men problemet med den praksis man er ved at opbygge i den kommunale verden er jo at man ikke ser

sige en samkøring af et tilbud til nogle som har samme problemstillinger og dermed

kvalitetsløft for dem der er i anbringelsen men også få en lavere pris på det så den der praksis med at kommunerne tager det hjem

løsning af opgaverne i eget regi er jo en af kilderne til at det her går galt og at man får de der dyre enkeltforanstaltninger som ministeren også peger på er uhensigtsmæssige

at værktøjskassen ikke er tilstrækkelig

fuld af tiltro til at kommunerne som har fået ansvaret på

socialområde gerne vil gøre det så godt som de overhovedet kan og gerne bedre år for år i forhold til det som spørgeren

kunne se nogen som helst specialiserede tilbud ude i de enkelte kommuner

meget få steder i landet

jeg ude at se blindenetværket som ligger i gentofte og som faktisk nærmest har det man kan kalde for en landsdelsfunktion hvis man sammenligner det med sundhedsvæsenet

haft den fornødne respekt for den specialisering der har været til stede det der gør mig mistrøstig er jo alle de udsagn som jeg nu har givet ministeren nogle eksempler på fra los

og tager de økonomiske hensyn som man af en eller anden grund er nødt til at

på trods af at ministeren siger at har været flere penge

nogle budgetter som ikke

forøget anvendelse af vejsalt og hvad ved jeg der er baggrunden for det men kommunernes økonomi er så presset

er i stand til at efterleve den høje standard som de tilkendegiver at ville overholde

steget med en milliard om året hvor vi stort set har

børn og unge anbragt og hvor udgifterne blot er steget og steget det er noget man skal forholde sig til hvis man skal være økonomisk ansvarlig jeg troede ellers lidt at socialdemokraterne nu var begyndt at vende på en tallerken når man talte om at man ville trimme og slanke og effektivisere den offentlige sektor og sørge for at bruge pengene på bedre vis men jeg kunne nu høre på spørgeren

år kommer med yderligere tiltag i satspuljeaftalerne

hvor man har haft hovedet under armen når man har truffet en beslutning